lovforslag nummer l syv og tyve socialministeren lovforslag nummer l otte og tyve økonomi og erhvervsministeren lovforslag nummer l ni og tyve skatteministeren lovforslag nummer l en og tredive beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l to og tredive titler på de anmeldte sager vil

i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget beskæftigelsesministeren klima og og energiministeren og ministeren for ligestilling jeg kan oplyse at til beskæftigelsesministeren er anmeldt følgende spørgere torben hansen

eigil andersen til klima og

er anmeldt følgende spørgere anne grete holmsgaard mette gjerskov ole vagn christensen per husted til ministeren for ligestilling er

følgende spørgere julie rademacher pernille vigsø bagge der er en time til rådighed og det vil sige at hvis man overholder taletiden kan man i teorien lige akkurat nå otte

ikke om der er flere der ønsker at tilmelde sig

det er der herre ole hækkerup

benny engelbrecht jeg vil lige vurdere bagefter hvorvidt der bliver en fordeling af spørgerne til de forskellige ministre så

rimelighed også er mulighed for at ministre der kommer senere på listen kan svare på spørgsmål det vil vi lige overveje men det er utvivlsomt at den første stiller spørgsmål til beskæftigelsesministeren og det er herre torben hansen værsgo med spørgsmålet

jo er stor uenighed om efterlønsordningen

hvis man eksempelvis ser på regeringens egne tal fra

seks måneder efter at de har været i aktivering er der kun femten procent af dem der er i job

det er hver syvende hvorimod hvis det er for andre aldersgrupper

ligger det og svinger mellem hver tredje og hver fjerde

helt grundlæggende spørgsmål er hvad vil regeringen gøre for at de ældre medborgere mellem fem og halvtreds og ni og halvtreds år der bliver ledige der er i aktivering og har en meget lav grad af at komme tilbage på

kommet op i seniorrækkerne

så undrer herre torben hansens tilgang

det undrer mig faktisk at herre torben hansen ønsker at sende et signal

til fem og halvtreds årige seks og halvtreds årige syv og halvtreds årige

så skal man bare gå alene rundt med den sag fra regeringens

den vej at skabe plads på arbejdsmarkedet

skudt en seniorkampagne i gang

blandt andet giver råd og vejledning til virksomheder om hvordan man kan skrue ordninger sammen så seniorer kan

igen vi er i en tid nu hvor arbejdsløsheden er steget igennem en rum tid på grund af den internationale finanskrise men vi ved også at lige om lidt

end det vi har nu alene af den grund at de årgange der forsvinder

omkring dobbelt så store som de årgange der træder ind på arbejdsmarkedet

vi ikke kerer os om de fem og halvtreds til ni og halvtreds årige der er intet der er mere forkert vi vil rent faktisk rigtig gerne hjælpe de fem og halvtreds til ni og halvtreds årige vi kan bare se på tallene at det aktiveringssystem som ministeren har sat op bare ikke hjælper de fem og halvtreds til ni og halvtreds

desværre kommer til at stå bagest det kan vi

kun femten procent af dem der vender tilbage på arbejdsmarkedet eller får fast job efter seks måneder hvor det for andre aldersgrupper er en betydelig større procent så det var sikkert et fint svar

fra ministeren men det var bare ikke et svar på mit spørgsmål

her professor henning jørgensen har jo rent faktisk sagt at noget af det der kan hjælpe vores ældre medborgere til at komme tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til aktivering er at bruge uddannelsesaktivering mere intensivt og især til den aldersgruppe fordi der er en del af dem der har behov for nogle forøgede kompetencer hvordan hænger det sammen med at uddannelsesaktivering er gået fra for ti år siden at

otte og tredive procent af de aktiverede nu er nede på seks procent af de aktiverede jævnfør nogle tal der kom i mandags så dem der vel reelt svigter de ældre i den her sag eller de fem og halvtreds til ni og halvtreds årige er regeringen endnu en gang vil ministeren ikke være med til at vi forstærker

om man vil gå lige til sagen eller om man

er rigtig gode muligheder for at bruge uddannelsesaktivering

i høj grad til dem som har allermest brug for dem det er vel en udmærket måde at bruge pengene på det er dem

enten ingen uddannelse har

og som jo også er kommenteret af professor henning jørgensen fra aalborg

er netop at det som den her aldersgruppe har allermest brug for de fem og halvtreds til ni og halvtreds årige meget ofte vil være uddannelsesaktivering hvordan får ministeren det så til at hænge sammen med at uddannelsesaktiveringen er blevet skåret ned til absolut næsten ingenting i den her regerings levetid hvilke skridt

hjælpe de fem og halvtreds til ni og halvtreds årige

end man gør i dag hvor man er helt nede på at det kun er en ud af hver seksten aktiverede der kommer i uddannelsesaktivering

det der får folk tilbage på arbejdsmarkedet det der vil kunne hjælpe den her

folk i uddannelsesaktivering må ligesom stå for herre torben hansens egen regning for mig handler det om at få mennesker hurtigst muligt

godt være at det ville være på sin plads lige at repetere hvordan

omkring titusind mennesker der får et nyt job hver eneste

socialdemokraternes ledelsessekretariat skiftede lidt rundt de tæller ikke

er omkring titusind hver eneste uge der får et nyt job i

er også sådan at man skal regne med at

tre ud af ti er i gang igen i job eller uddannelse og efter

enten job eller uddannelse så dynamikken i det danske arbejdsmarked er enorm og det er også derfor at man selvfølgelig skal bruge de

udsat for når de er i aktivering det har vi alle sammen fulgt med i i medierne der er arbejdsløse der bliver sat til at kaste med æg ned ad en trappe de bliver sat til at analysere hitlers og napoleons underskrifter de bliver sat til at bygge et tårn af spaghetti og skumfiduser og de bliver sat til at finde deres indre fugl en kvinde fra nordjylland fandt ud af at hun var

to og tres procent due og otte og tredive procent ugle men hun forstod ikke hvordan det bragte hende nærmere et job

ministeren har bebudet at der skal sættes en stopper for den her absurde aktivering

af ministeren at den her plan for en ændring af aktiveringssystemet ville komme i september så har ministeren udsat det til slutningen af november og derfor er mit spørgsmål

jeg synes det trækker ud hvornår kommer ministeren med et forslag som kan sørge for at de her absurde ting bliver stoppet

enig med herre eigil andersen i at det bringer en tættere på arbejdsmarkedet at vide at man er otte og tres procent

eller at kunne bygge et tårn af skumfiduser og spaghetti det er derfor vi skal have gjort op

den dårlige form for aktivering der sker rundtomkring og jeg må ærligt indrømme at jeg synes jeg har set for mange eksempler på dårlig aktivering

har jeg sat et aktiveringstjek i gang og det er sådan at når man sætter

hive mig herned i folketingssalen eller i samråd eller andet

vi skal sørge for at vi får gjort op så meget som vi overhovedet kan med meningsløs og dårlig aktivering rundtomkring men så vil jeg også lige sige at det

kommunernes ansvar

jeg sidder hjemme ved mit spisebord og sender folk aktiveringskursus

er det altså jobcentermedarbejderne der skal

den ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet det

det her

at det her trækker voldsomt ud for de her problemer har været kendt i minimum halvandet år og jeg synes det går alt alt for langsomt det må jeg sige jeg må også sige at en del af årsagen til at det her

er at ministeren og hendes regering selv har skabt et system med refusionsprocenter over for kommunerne

det betyder at det peger i retning af

aktivering på samlebånd som ikke tager hensyn til den enkelte arbejdsløses behov men jeg vil gerne

hvornår kommer det udspil

det synes jeg egentlig ville være på sin plads

gør sig skyldig i at angribe ufattelig mange medarbejdere rundtomkring

skabt og det må vi simpelt hen have gjort op med før tingene kan

mange titusinder af arbejdsløse som er utrolig skuffet over

ministeren har jo gennem lang tid bebudet at

i stand til at sige at at der vil komme et udspil per en eller anden dato så jeg må sige med

at det var på sin plads at give en undskyldning til jobcentermedarbejderne for efter min mening

ganske stort og flot stykke arbejde rundtomkring

det er jo netop ikke mig der står og forsvarer systemet jeg siger jo at jeg gerne vil have ændret tingene så det kommer til at fungere så godt som overhovedet muligt og der er

jeg kommer med nogle ændringer i løbet af efteråret

at hænge sig i et klokkeslæt i stedet for at hænge sig

ud fra at der refereres til til klimakommissionen som sådan og ikke nødvendigvis til oppositionen for det er jo alment kendt at det

rasmussen der lancerede denne dagsorden og

er rigtig godt at vi har den her meget meget brede enighed i folketinget om

har anbefalet hvordan vi så i sidste instans vælger at skrue vores udspil sammen kan jeg

er på den korte bane og det er også det

vores indspil til energiaftalen

er ting som vi allerede er gået i gang med og sågar også noget af det i fællesskab såsom

klimakommissionen kommer frem til så skal vi selvfølgelig være konkrete på den korte bane når vi ser på vores udspil til en energiaftale den

et indspil til vores energiaftale

altså ting som vi ikke kan foruddiskontere

og

af klimaministeren i dag ingen plan for to

har siddet i to en halv år

skal vente til efter jul med at få noget som helst konkret fra regeringen det er godt nok en slap omgang det må jeg sige det er jeg skuffet over men

under svend auken et kulstop et kulstop som betød at man ikke udvidede brugen af kul i dansk kraft varme

når vi nu alle sammen er enige om at vi skal være fuldstændig uafhængige af olie kul og gas

at vi nu også

regeringen genindfører kulstoppet og garantere at

været meget glad for den debat der har været efter at klimakommissionen barslede jeg er glad for at

bud på hvordan vi kommer videre

regeringen har meldt klart ud at vi skal nå målet i

også glad for at denne regering som den eneste ud over storbritanniens støtter at vi i eu skal

vi må være enige om at når vi skal omstille vores samlede energiforbrug

som regeringen ophævede sidste år altså kan vi få en garanti fra regeringen om at fra nu af og frem

når vi skal tænke hele vejen frem til

få det sidste kul ud af vores kulkraftværker

co

så tilbage til nu for tredje

kun vil gå ned ad bakke det er et meget enkelt

i det eneste jeg gerne vil vide

virkelig bare en lillebitte smule grøn i den her regering eller skal vi

med skåltalerne og nu skal beslutte sig for om man vil det ene eller det andet skåltaler

at vi

beskæftigelsen de sunde offentlige finanser og den skulle være inde under rammen af at det skulle være mest muligt for pengene så er mit spørgsmål

den grønne omstilling kommer vi så virkelig foran

jo lige præcis vindmølleeventyret hvor vi markant har skilt os ud jeg tror bare ikke

hvis man havde lagt alle de forbehold ind som statsministeren har lagt ind om konkurrenceevne og mest muligt for pengene

nogen sinde havde fået løbet vindmølleeventyret i gang

bange for at vi ikke får samlet det næste vindmølleeventyr op derfor spørger jeg hvis man lægger alle de forbehold til grund som statsministeren nævnte i sin åbningstale havde vi så nogen sinde fået

hånd i hånd med konkurrenceevnen og beskæftigelsen

bliver voldsomt dyrt for danmark

at vindmølleindustrien netop er det bedste eksempel på

hvis vi kan gøre det her på en klog måde jeg behøver ikke at minde spørgeren om at når vi ser på vores

altså tolv procent af vores samlede vareeksport

også sådan at ud af de tolv procent når man ser på det samlet set er

europæiske marked det er da præcis derfor denne regering nu siger lad os i fællesskab også på europæisk plan arbejde for at vi går

går de ting altså meget fint hånd i hånd

når vi skal omstille til hundrede procent vedvarende energi ikke må true konkurrenceevne og beskæftigelse og skal respektere princippet om sunde offentlige

områder inden for vores industri som virkelig virkelig vil få stor gavn af vores omstilling og stor gavn af at resten af europa omstiller sig

industrier i danmark tag procesindustrien som jo mildest talt i

at der er ved at blive indført et eu direktiv

inden for affaldsområdet og det vil jo så åbne for at erhvervsaffald nu i højere grad kan sælges over grænserne det er selvfølgelig noget som vi må forholde os til i danmark det er sådan at vi selvfølgelig gerne

som så også tager højde for eu direktivet og derfor

rammevilkår der er inden for affaldssektoren vores holdning er jo klart den at vi skal bevare den stærke danske affaldssektor som vi har når man rejser ud

at vi jo er helt enige om at det gælder om at

i regeringen det kan jeg altså afvise

bygger alle sammen på de samme tal og det er jo så

at få et spørgsmål til klima og energiministeren

uro at medlemmerne i den grad er i stand til at overholde taletiden det er

tyve faktisk har de samme ambitioner som de andre lande

ikke se at få nogle ambitioner der var lidt større

fremstillet som om man man nøler og

i luxembourg vil fremføre synspunktet om at nu skal vi forsøge i eu i fællesskab at gå til de tredive procent i

og tyve men som jeg så også flere gange har givet udtryk for

helt store koalition bag os i det spørgsmål så

for at ambitionsniveauet blev hævet væsentligt nu har vi to

fin målsætning men

interessant at få nogle mere klare udmeldinger om hvordan vi når målene på den korte bane de første ti år

det er fint nok at vi er på niveau med england men

også forsøgt at definere hvordan vi ser

mere katolske end paven selv undskyld udtrykket vi vil se på og forbeholde os muligheden for at blive klogere

vi naturligvis spille ud med konkrete mål når vi kommer dertil

væsentligt inden vi kan spille ud igen og det vil sige

stille et meget konkret spørgsmål i forlængelse af det tidligere det er hvilke områder er det konkret at ministeren ser vi skal være frontløbere

jeg synes vi kommer til at fokusere meget på mere havvind mere biomasse og så skal vi blive endnu bedre til at spare på energien og der ser jeg

hele diskussionen om et smart grid som værende central

ikke præmissen om at vi bare har siddet

klimakommissionen vi har så sandelig taget beslutninger

hvis ikke herre benny engelbrecht er i lokalet

energiministeren som dog ikke skal forlade salen

til ministeren for ligestilling og her er første spørger fru julie rademacher

set fra min stol som ligestillingsminister

menneskehandel noget af det som vi virkelig nu skal lægge os i selen for at bekæmpe jeg er helt enig med fns generalsekretær ban ki moon der har betegnet det her som som vor tids slavehandel

omfanget er større end den oprindelige slavehandel så

er tilhænger af det europæiske samarbejde

fra systemet selvfølgelig skal man da se på det helt helt konkrete direktiv

så er det sådan at det er justitsministeren der sidder med det her direktiv

mig bestemt ikke ansvaret jeg sagde bare at hvad angår det helt helt konkrete initiativ eller direktiv er

det jeg gør er i høj grad at koordinere vores overordnede arbejde hvor vi jo skal i fuld sving med at se på en ny strategi hvad angår menneskehandel så

gå lidt længere ned i metodikken af undersøgelsen jeg

samme sige at jeg ikke helt har nået det endnu men jeg vil dog sige

til referat så at sige i hvert fald hos

vi benytter os ikke af nogle af de instrumenter som man

i norge nemlig at indføre kvoter ergo

når man så ser på hvor mange kvinder de har på ledelsesgangen rent

betyder at jeg skal ty til nogle lovgivningstiltag som jeg mildest talt ikke er enig i derfor mener

hvor vi skal ligge men selvfølgelig håber jeg at vi kunne rykke

såsom operation kædereaktion som

veluddannet arbejdskraft på sigt

at ligestillingsministeren også er fuldt bevidst om det for ellers havde ministeren jo ikke skrevet i sin perspektiv og handlingsplan at vi skulle kigge på at få alle talenter i spil

det politisk økonomiske udvalg her i folketinget for nylig holdt en konference om ligestilling eller om manglen på samme i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet

det kun er syv og tredive procent af drengene der tager en videregående uddannelse i den forbindelse

traditionelt maskuline uddannelser der taler om at man også kan kvalificere sig uden for det traditionelle uddannelsessystem drengene får i et vist omfang lov til at identificere sig med

en antiskolekultur der hænger ved

motiverer unge til at uddanne sig

at ligestillingsministeren spekulerer som en gal på hvad vi skal gøre for at dæmme op for den her problemstilling i både grundskolen ungdomsuddannelsessystemet og på de videregående uddannelser

er som vi jo har kommer med noget konkret nu har ligestillingsministeren haft en chance for at sætte sig til rette i sædet og jeg kunne så godt tænke mig at vi snart fik nogle konkrete bud på hvad det er vi kan gøre for at dæmme op for de her skævheder i uddannelsessystemet oppositionen har nogle

i høj grad taber drenge og unge mænd i vores uddannelsessystem

det hænger sammen med

kvinder er bedre til at tilpasse sig det her informations og videnssamfund vi lever

måske nok fører lidt for vidt jeg tror at det jeg vil koncentrere mig om er her og nu og det er så helt konkret at få afsluttet den undersøgelse der jo også står om i perspektiv og handlingsplanen

jeg vil lige indskyde at det er et dansk fænomen at man som det eneste land i europa sparer på uddannelse hvor alle andre investerer i uddannelse i disse år den genopretningsplan regeringen har lagt frem er jo et udtryk for enorme besparelser på uddannelsesområdet

at der faktisk ligger tilgængelig viden om

en antiskolekultur som der nævnes de synes det er mere smart

ting ved vi alt om

det har uddannelses og kønsforskere faktisk kortlagt for os

vi kan have fagkonsulenter i grundskolen med fokus på køn vi kan integrere spørgsmålet om ligestilling og køn

at ministeren er nødt til at vente på en ny undersøgelse

der er jeg måske belastet lidt af viden fra tidligere virke virkelig

når de skal vælge deres uddannelse at de rent faktisk kommer ud på en uddannelsesinstitution at de kommer til at tale med en studerende

7 ottende eller niende klasse afhængigt af hvor vi

personligt virker

nyt at man kommer ud på uddannelsesinstitutionerne og ser hvad der foregår der det er slet ikke noget nyt og det er også noget vi støtter op om

nogle andre ting der forhindrer at drengene indgår i en naturlig uddannelseskultur i det danske samfund og det er lige præcis de der ting

føler at den der uddannelseskultur ikke er interessant for dem så kan det godt være at de besøger uddannelsesinstitutionen men det får dem altså ikke til at søge optagelse derfor kunne jeg godt tænke mig nogle konkrete initiativer fra ligestillingsministeren

i grundskolen og på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser

skulle være tilfældet jeg vil dog sige at jeg har

mig inspirere af hvad man har indført på aarhus universitet

naturvidenskabelige fakultet det der så har været min idé i fælles udvikling selvfølgelig

kommer på en uddannelsesinstitution

også sige at nu har jeg den store fornøjelse at være ligestillingsminister og det betyder

bliver her en kort pause frem til klokken fjorten hvor mødet genoptages

jeg kan oplyse at spørgsmål nummer tolv og sytten på dagsordenen af orla hav og spørgsmål nummer to og tyve og tre og tyve af pernille vigsø bagge

enkelhed mener statsministeren at rigsrevisionen skal have adgang til de materialer den måtte efterspørge til grundlag for sit arbejde

at svare kort og præcist vi kunne ønske at det måtte smitte af på den øvrige del af regeringen også når vi står her i folketingssalen men det tager vi når det kommer

en sag som jo i den grad har

spørgsmålstegn ved regeringens embedsførelse altså spørgsmål om de mange særlige rådgivere som regeringen efterhånden har ansat og deres vilje til at overholde de regler de er ansat under og på ministres evne vil nogle måske sige andre vil sige vilje til at overholde love og regler eksempelvis at man skal sige sandheden over for folketinget og ikke mindst også at rigsrevisionen skal have de materialer som der bliver efterspurgt som grundlag for arbejdet så er der selvfølgelig hele diskussionen om den såkaldte overbetalingssag

rigsrevisionen skal have alle materialer som grundlag

statsministeren jo tidligere har sagt at man i

i forlængelse af det arbejde og den her sag ganske enkelt om statsministeren har haft adgang til eller selv har haft resultatet af arbejdet i det her udvalg altså den efterhånden berømte rapport som kom fra sundhedsministeriet og som man forstår var færdigudarbejdet den syvogtyvende februar totusinde

fuldstændig udtømmende på det skal rigsrevisor

en række omgange senest under folketingets åbningsdebat og det er jo også indholdet af den skrivelse som

statsministeren har haft eller har haft adgang til den her rapport fordi årsagen

eller har fået det i tide

set at statsministeren ikke bare kan svare helt konkret

har statsministeren haft adgang til den her rapport eller har man haft den

det er et meget meget enkelt spørgsmål fordi statsministeren jo har brugt tid på

i sidste spørgerunde her sidste onsdag sagde statsministeren til mig

som altså den syvogtyvende februar forstår vi på pressen og som var udkommet af det regeringsarbejde som

de materialer den måtte efterspørge til grundlag for sit arbejde og det har jeg svaret

materiale som er udarbejdet i sundhedsministeriet at det er oversendt til

det blev det den anden juli to tusind og ni hvorefter det så i øvrigt også blev offentliggjort den

det betyder jo at det materiale den ikkefærdige rapport var kendt på det tidspunkt

afsluttende notat til statsrevisorerne

af alle da folketinget sidste år i december havde en forespørgsel om den her sag i sin substans omkring sagen i sin substans kan jeg gentage her hvad jeg har sagt tidligere at det forholder sig sådan at regeringen i forbindelse med regeringsgrundlaget to tusind og syv tilkendegav at man ønskede et nyt samspil mellem det offentlige private sundhedsvæsen i sommeren to tusind og otte suspenderede jeg det frie sygehusvalg i en aftale med regionerne i lyset af konflikten i foråret to tusind og otte og oven på det det vil sige oven på regeringsgrundlaget og suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg fandt der et arbejde sted i regeringen som blev konkluderet den første april to tusind og ni

som sagt var sammen sidst i salen hvis man må udlægge det sådan

i hvert fald i forhold til at stille et par spørgsmål

men altså for det gode samarbejdes skyld

jo sige at jeg er blevet bekendt med alle de overvejelser der samlet set har været i regeringen i god tid inden vi kunne indgå den aftale med danske regioner som skulle sikre at der var nogle brugbare regler når det frie valg blev genindført den aftale blev indgået den første april to tusind og ni

et udvalgsarbejde som skulle finde grundlaget for en mere fair konkurrence reduktionen af priserne at

som finansminister ikke interesserer sig for resultatet af det arbejde

være det der er konklusionen er det virkelig sådan at den nuværende statsminister daværende finansminister

forhandlinger med danske regioner om et nyt takstsystem ikke har siddet med den rapport som var lige nøjagtig målrettet de forhandlinger så derfor er spørgsmålet

helt enkelt har statsministeren da han var finansminister haft denne rapport inden man igangsatte forhandlingerne om det nye takstsystem med danske regioner som blev afsluttet første april 2009

har læst materialet altså det foreløbige arbejde der er lavet i

tidspunkt hvis spørgeren har gjort det

introducere referencetakster som afsæt for forhandlinger

i stedet for at tage afsæt i

billigste tredjedel eller en anden andel af det offentlige sygehusvæsen

den tanke som er sat igennem i den aftale

som jo går ud på at man når man genindfører det udvidede frie sygehusvalg i sommeren to tusind og ni for så vidt angår det første halvår skal forhandle takster med afsæt i de udbudspriser man har opnået under suspensionen og at man fra den første januar to tusind og ti skal gøre det med

konkret har

skal jeg ikke stå og teste min hukommelse på fordi det sådan set ikke er relevant

er relevant er at regeringen har haft et arbejde som er mundet ud i at regeringen har truffet nogle beslutninger der er omsat i en aftale den første april to tusind og ni på et tidspunkt hvor der ikke var noget frit sygehusvalg og så er der en anden diskussion og det

stillet til rådighed for rigsrevisor

betjeningen af rigsrevisor i den pågældende sag

det er sket på et tidspunkt hvor rigsrevisor har lavet sit første arbejde men altså på et tidspunkt der ligger forud for at statsrevisorerne har forholdt sig til

jeg som svar på det spørgsmål i det hele henvise til det brev som indenrigs og sundhedsministeren den syvende oktober to tusind og ti

tager sit afsæt i sagen om

jeg må sige at når man ser på

det strutter af tillid mellem regeringens medlemmer regeringen som sådan

havde dog forventet

nu i dag ville bruge lejligheden til at forklare folketinget hvad man har tænkt sig gøre i fremtiden for at tillidsforholdet mellem rigsrevisionen og regeringen som sådan kunne blive genoprettet

fløjet gennem luften tværtimod altså nu

men har dog aldrig nogen sinde hørt udtalelser af den karakter som er kommet fra rigsrevisor om den behandling man har fået af den nuværende regering mit første spørgsmål til statsministeren

ligger i forlængelse af nogle af de udtalelser der er kommet

til politiken den sjette oktober

ændret ved hans konklusion men rigsrevisor siger i selv samme artikel at det helt bestemt

i hans egen beretning om privathospitalerne hvis han har fået materialet hvordan kan regeringen sige at det ikke havde ændret hans konklusion når rigsrevisor er af den opfattelse at det helt bestemt havde styrket konklusionerne i hans egen beretning

hvis spørgeren har et ønske om

få et nærmere indblik i hvad der gemmer sig bag indenrigs og sundhedsministerens udtalelse

sagde ved folketingets åbningsdebat og derfor

at regeringen ønsker et det siger sig selv gnidningsfrit samarbejde med rigsrevisionen

men det er udleveret på et senere tidspunkt dog på et tidspunkt der ligger forud for

en debat som rigsrevisor

også med konkrete citater som muligvis har givet anledning til

rigsrevisionen som opererer på et lovgrundlag som er vedtaget i enighed i folketinget

efter den pågældendes altså rigsrevisors eget skøn er af betydning for udførelsen af dennes hverv

efter at beretningen er afsluttet men ikke sendt

underlig tolkning af loven derfor

det første konkrete spørgsmål

må konklusionen fra statsministerens side da

i overensstemmelse med gældende lovgivning

hvor indenrigs og sundhedsministeren jo

at det pågældende forberedende arbejde den ikke færdiggjorte rapport ikke

på et lovgrundlag bygger på en regeringsførelse som blandt andet skal læne sig op ad en rigsrevisorlov hvor rigsrevisor skal have det materiale som efter hans eget skøn er af betydning for at

så kan vi ikke få statsministeren til at svare på om det faktum at rigsrevisor ikke har fået

i overensstemmelse med lovgivningen lige så vel som vi sidste onsdag ikke kunne få statsministeren til at svare på

fyldestgørende og præcist

her materiale sket efter lovgivningen for rigsrevisors arbejde

i det hele henvist til det brev som indenrigs og

oversendt til rigsrevisor og som jeg vil tro at spørgeren har læst

situation hvor rigsrevisionen finder at ministeriet ikke tilstrækkelig tidligt har udleveret materiale som rigsrevisionen har efterspurgt det ligger mig meget på sinde at der ikke i fremtiden opstår en lignende situation så fremgår det senere

når ministeriet ikke udleverede det omhandlede materiale før rigsrevisionen henvendte sig den anden juli to tusind og ni kan det imidlertid ses i lyset af at det interne udredningsarbejde i forlængelse af regeringsgrundlaget gik ud på at finde en ny model for fastsættelse af de såkaldte referencetakster som kunne danne et bedre grundlag for de offentlige

for fremtidige forhandlinger mellem danske regioner og

beretningsundersøgelse havde fokus på

i den forudgående periode det er jo indenrigs og sundhedsministerens forklaring som jeg kan henholde mig til men som i øvrigt ikke rokker ved det principielle nemlig at uanset at den her rapport havde et fremadrettet sigte

skal også denne ikke færdiggjorte rapport selvfølgelig udleveres hvis den ønskes udleveret det er også sket det er sket med forsinkelse dog ikke en større forsinkelse end at materialet har været på bordet da statsrevisorerne behandlede rigsrevisors endelig indstilling

at det åbenbart er helt tydeligt at man ikke har overholdt rigsrevisorloven og det synes jeg da er en interessant oplysning fra statsministerens side men spørgsmålet drejer sig nu om

hvad mener statsministeren om

udtalelsen fra formanden for regionsrådet i region syddanmark der lyder at ministerens indgreb som sundhedsminister i to tusind og seks var med til at spænde ben for regionernes forsøg på at opnå en mere fornuftig afregning med privathospitalerne

tids debat forklaret det skete i øvrigt sidste år

fuldt offentligt tilgængeligt og derfor også indgik i den debat som folketinget havde om temaet

og det kan der måske være grund til at gentage her for

skruet sådan sammen at regionerne og før regionerne

patienterne til tiden

en måned er patienterne glade så er de behandlet og så får de slet ikke noget frit valg det frie valg får man kun hvis det offentlige ikke leverer behandling til tiden

det offentlige jo enten udvide sin egen kapacitet

via udbud og det siger sig selv

end under det udvidede frie sygehusvalg det synes jeg er logisk

og betale hundrede hofter som det private sygehus ved at

producere kontra en ordning hvor patienterne kommer drypvis

set også baggrunden for at jeg selv ad mange omgange har opfordret amterne og senere regionerne

bruge strategiske udbud sådan som man har gjort i region syddanmark det tidligere sønderjyllands

i sit brev til ministeriet

er uomtvisteligt at indgrebet i forhandlingerne i to tusind og seks medførte generelt højere priser for behandlinger udført under reglerne om det udvidede frie sygehusvalg også for de områder som allerede var færdigforhandlede det er vel meget klart at der er foregået en overbetaling af privathospitalerne og selv om statsministeren oprindelig var oppe på en meget høj hest da diskussionen første gang kom op i to tusind og ni hvor man fuldstændig afviste at der var foregået en overbetaling

hvert fald var et tocifret millionbeløb i forhold til overbetalingen

at det var et trecifret millionbeløb man havde overbetalt med det står jo i skærende kontrast

bare høre statsministeren kan statsministeren ikke bare bekræfte at der er foregået en overbetaling af privathospitalerne

uomtvistelig rigtigt nemlig

foråret to tusind og seks da amtsrådsforeningen på den ene side og de private hospitaler

bruger den hjemmel der er givet mig ved lov til at fastsætte priserne dem sætter jeg et sted midt imellem

prisen sættes midtimellem

end det amtsrådsforeningen som udgangspunkt var parat til at give

der er foregået en overbetaling af privathospitalerne

danske regioners forhandlingsposition over for privathospitalerne flere år efter

har haft en dårlig forhandlingsposition fordi den daværende sundhedsminister valgte at overbetale privathospitalerne

jeg vil gerne høre om statsministeren ikke bare her vil bekræfte også det som vicestatsministeren tidligere har været ude at sige

halv milliard kroner og sandsynligvis meget meget tæt

set det den konservative regeringssamarbejdspartner har sagt

i to tusind og to har vedtaget en lov som giver danske patienter den helt unikke rettighed

med et forkvaklet system vi overtog hvor der var hurtig adgang for folk med ministergager og friværdi men hvor ganske almindelige mennesker måtte

en lovgivning som betyder at der skal forhandles takster med afsæt i

altså de gennemsnitlige operationsomkostninger i

fuldstændig upåklageligt frem til to tusind og seks hvor der opstår den situation

og hvor den daværende indenrigs og sundhedsminister nemlig mig selv

en takst den sættes midt imellem det som køber vil give og det sælger vil sælge

at den daværende minister ikke havde lagt snittet midtimellem men havde lagt

på op mod hundrede million kroner mindre men er højst tvivlsomt og jeg anerkender ikke at der er tale om overbetaling

situationen er formentlig den at de store private sygehuse

ønsker at tage patienternes parti

og jeg vil gerne citere det igen det er uomtvisteligt at indgrebet i forhandlingerne i to tusind og seks medførte generelt højere priser for behandlinger udført under reglerne om det udvidede frie sygehusvalg også for de områder som allerede var færdigforhandlede

havde afsluttet nogle af forhandlingerne man havde fået en bedre pris og så kom den daværende indenrigs og sundhedsminister og sagde

på langt mere sundhed til gavn for danskerne

hen ikke forstå at statsministeren bliver ved med at hævde at der ikke er foregået overbetaling når nu vicestatsministeren

klart har sagt at der skal lukkes for citat de gyldne haner og at der er foregået en overbetaling på fem og tyve procent er der uenighed i regeringen eller hvad er det rent faktisk regeringen

den her privatrapport som er udarbejdet i statsministerens

og forebyggelsesministeriet påpegede jo at der var foregået en overbetaling på muligvis helt op til fem og tredive procent

at ting udvikler sig over tid det første år med

så der er kommet et stadig større marked og i takt med

egentlig ikke noget mærkeligt i jeg tror at den første mobiltelefon jeg

af tyvetusind kroner siden har jeg så købt telefoner til titusind

og nu tusind kroner er det så et udtryk for når jeg nu kan få en mobiltelefon til tusind

i to tusind og seks var situationen den og spørgeren ved det egentlig også godt

med mange men meget meget små fortrinsvis privatpraktiserende speciallæger om en bestemt pris det var en pris som de store private sygehuse der hvor kapaciteten ligger der hvor man kunne behandle de mange patienter ikke ville levere sygehusbehandling til så kørte forhandlingerne og de gik døde og der brugte jeg så den hjemmel folketinget har givet mig til at

en pris og den blev sat cirka midt imellem det som de store private sygehuse ville have

amterne ville give jeg kunne have sat prisen et andet sted med formandens tilladelse

i det andet tilfælde

er det tvivlsomt om det frie sygehusvalg havde eksisteret

ikke været nogen steder at sende patienterne hen derfor har jeg inden for lovens rammer sat prisen for at sikre at danske patienter ikke skal stå i kø sådan som de gjorde det før regeringen trådte til i

til finansministeren af herre rasmus prehn

målsætning om at danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden hænger sammen med at en ny opgørelse viser at fem og fyrre af de fire og halvtreds kommuner der har indgået budgetforlig skærer ned på folkeskolen

være blandt de dygtigste i verden skal vi have verdens bedste

er det jo ikke nok at vi bruger en masse penge vi skal også bruge pengene rigtigt og vi skal turde tænke nyt vi har derfor gennemført et tre hundrede og tres graders eftersyn af den danske folkeskole og derigennem har vi afdækket styrker og svagheder ved den danske folkeskole eftersynet er så mundet ud i ti anbefalinger som indgår i regeringens videre arbejde med den danske folkeskole og til november vil vi præsentere et konkret udspil som det formentlig er spørgeren bekendt har der været et faldende elevtal

det fald forventes at fortsætte i de kommende år som følge af den demografiske udvikling kommunerne står derfor over for den opgave at de skal tilpasse udgifterne på folkeskoleområdet til et faldende elevtal færre elever bør således alt andet lige medføre at der bruges færre ressourcer i folkeskolen og i det lys forekommer det meget naturligt at en række kommuner tilpasser udgifterne på folkeskolen

regeringen i hvert fald i tale har meget høje ambitioner på folkeskoleområdet

hvad der er af penge per elev til normalundervisning

ikke bare et spørgsmål om at der er kommet færre penge

svarer til det antal elever der er næh kigger man på hvad der er til den enkelte elev

hvordan kan finansministeren hvordan kan regeringen med

flotte ambitioner få det til at hænge sammen mere undervisning og det ene med det andet når der rent faktisk

det der er virkeligheden ude i landets kommuner

det er i det hele taget reduktion på reduktion mange steder

eleverne får længere at rejse for at komme til en folkeskole lokalsamfundene bliver lagt øde og

kan man tale om en folkeskole i verdensklasse når man samtidig skærer ned

to tusind og elleve sammenlagt i skatter udligning og for at være helt nøjagtig

million kroner mere i elleve

vi tager og det ved jeg jo at herre rasmus prehn er meget glad for

aalborg så får aalborg to hundrede og fire og tredive

million kroner mere i to tusind og elleve end man gjorde i to tusind og ti og det illustrerer jo meget nøje det som

regeringen har sagt nemlig at vi fastholder det høje udgiftsniveau vi har vi fremskriver det med pris og lønudviklingen så der er jo altså ikke den nedskæring som herre rasmus prehn taler om det er muligt at

lader sig forlede af

disponerede helt vildt og brugte fem milliard kroner mere end budgetteret

skal jo ikke forplumre den her diskussion om at kommunerne tilføres otte tusind

virkelig ledes godt og grundigt for at finde en bare nogenlunde god forklaring på de her ting sagen er den at

i to tusind og ni man brugte helt vildt som ministeren siger

presset på velfærden man var nødt til at bruge de penge nu har finansministeren og regeringen lagt op til at de penge man har brugt for meget skal man nu spare så oveni at man skal spare meget skal man spare

på en besparelse på tre hundrede og seks og halvfjerds million kroner bare på folkeskolen

man også kigger på hvor mange skoleelever

hvad der så er per elev der er også mindre nu nævner

rigtigt er rigtig stolt af at repræsentere her i folketinget en fantastisk kommune

været nødt til at tage det meget kedelige skridt at man for eksempel på folkeskoleområdet nu

simpelt hen fordi man er så presset på økonomien

er det svømmeundervisningen der ryger er det udtryk for det regeringen kalder en folkeskole i verdensklasse

elleve og det er da ikke udtryk for en nedskæring

må det jo være fordi man har overskredet og ikke

styre økonomien i to tusind og ni og derfor nu er ved at tilpasse den men det er jo ikke anderledes for aalborg kommune end det er for

få indtægter og udgifter til at hænge sammen det jeg kan konstatere er

almindelige menneskers opfattelse

borgerne finansministeren har svært ved at stå på mål for det der sker ude i kommunerne så jo flere tal der ligesom bliver hvirvlet op i luften jo mere kan man forvirre billedet nu er sagen jo den hvis vi

det ikke kun er mig der er rigtig glad for aalborg

bare på det seneste år derfor kommer der også flere indtægter

ikke bare tage de tal og så sammenligne dem det er jo det samme som at sammenligne pærer og bananer der er kommet flere indbyggere i aalborg fordi aalborg er en populær kommune en god kommune

folk gerne vil bo et sted med et universitet

man sparer nu på vores børns uddannelse og jeg kan godt forstå

million kroner mere i indtægt end de havde i

en forklaring på så nævnte jeg bare aalborg

million kroner mere i

hvordan kan det være en besparelse

ikke medførte nedskæringer men som nu ifølge en undersøgelse foretaget af foa kan se frem til nedskæringer og dårligere velfærdsservice på blandt andet børneområdet ældreområdet og socialområdet samtidig med at langt de fleste kommuner angiver regeringens nulvækst som baggrunden

når to tusind og ti

forventer vi en stigning i det samlede offentlige forbrug på knap halvfjerds milliard kroner

vel at mærke efter korrektion for den almindelige pris og lønudvikling det samlede offentlige forbrug har dermed aldrig

nationens historie langt den største

forbruget er prioriteret til den borgernære service i kommuner og regioner herunder socialområdet og sundhedsområdet regeringen indgår så årligt aftaler med kommunernes landsforening og det har vi også gjort i år for to tusind og elleve

indebærer at kommunerne kan have uændrede budgetter i de kommende år kommunernes budgetter reguleres tilmed med stigningen i priser og lønninger og derfor sikrer aftalen med kommunerne for to tusind og elleve at man kan

aktuelle meget høje budgetniveau for to tusind og ti kommunerne kan således købe de samme varer og tjenesteydelser som de købte i år til næste år fordi beløbet reguleres med prisudviklingen og de kan have det samme personale fordi den sum

så situationen for kommunerne er i danmark anderledes end i mange andre lande fordi vi jo

et svar på

finansministeren siger at vi aldrig nogen sinde i danmarkshistorien har brugt så mange penge på det

som vi gør nu så svarer det

jeg kunne sige at vi heller aldrig nogen sinde i danmarkshistorien

der er udfordringer hvad der er af opgaver

er kommunerne skal løse hvad den demografiske udvikling

det man skal kigge på for at kunne se

er virkelighed sagen er den at forbundet af offentligt ansatte foa har lavet den her rundspørge

fem og firs procent af kommunerne

at de skal spare som følge af regeringens nulvækst

det finansministeren siger om at der er så og så mange flere penge

det regeringen sagde til danskerne da den lavede genopretningsplanen

med aftale om genopretning af dansk økonomi er enige om at fastholde den nuværende høje budgetramme til kernevelfærden der skal dermed ikke spares i kommunerne

det fem og firs procent af landets kommuner oplever at der skal spares mange kommuner nævner

og så har vi folkeskoleområdet hvor der også skal spares så

og ikke passede da regeringen sagde at nulvækst ikke ville betyde ringere velfærd det var simpelt hen en usandhed og det

hvorfor skal de femten procent så ikke spare altså herre rasmus prehn har jo selv leveret svaret vi har jo ikke forlangt at kommunerne skal spare der er

end man har budgetteret med men undskyld mig engang vi godkender hvert år i kommuneaftalerne budgetterne vi lægger alle budgetterne sammen vi kompenserer for udgifterne og fylder

i to tusind og ni hørte vi jo én klagesang fra kommunerne om at de sparede og sparede og sparede

da vi fik regnskaberne her i begyndelsen af i år

det er selvfølgelig klart at så må der finde en eller anden tilpasning sted

for regeringen tilfører kommunerne

der gør arbejdet gør det godt nok og så videre det finansministeren står og gør her er at sige til fem og firs procent af landets kommuner i gør det ikke godt nok i er uansvarlige i har brændt pengene af på forkerte ting det er jo altså udtryk for dårlig ledelse når det er allerdårligst at man siger til hele fem og firs procent af landets kommuner det er ikke godt nok det her i gør det ikke godt nok tror finansministeren virkelig ikke at alle der sidder i en kommunalbestyrelse

gør deres yderste hver eneste dag at de har mareridt når

tallene ikke stemmer at de gør alt hvad de kan for at få tingene til at stemme er det virkelig budskabet fra landets finansminister til langt langt over halvdelen af landets kommuner

endnu mere end det gør i kommunerne

ikke virkelig dårlig ledelse fra regeringens side at tale så grimt

åbenbare usandheder som

at regeringens politik medfører at kommunerne skal spare jeg vil gerne gentage igen

otte tusind fire hundrede og seks og firs 5 million kroner mere end de

det kan ikke være en besparelse det er flere indtægter kommunerne får så har vi jo kommunalt selvstyre her i landet og der må man jo foretage forskellige prioriteringer

skal bringe balance i det igen det skal vi jo alle sammen hvis der er ubalance i budgetterne det skal staten det skal regionerne det skal kommunerne det skal virksomhederne det skal du og jeg havde jeg nær sagt

ikke på grund af regeringens politik

at man jo bare gjorde det forkert ude i kommunerne altså at finansministeren også her fra folketinget fik sagt

kan ude i kommunerne for det ville være kedeligt hvis vi skulle stå her i folketingssalen og gøre os til nogle der vidste lige hvordan det skulle være og så tale grimt om kommunerne

sikker på at man i kommunerne gør sit alleryderste for at få enderne til at nå sammen og hvis der er nogle uoverensstemmelser retter man også op på det det ændrer bare ikke ved at virkeligheden er at når kommunerne svarer på spørgsmål siger de vi er faktisk nødt til at spare

lidt ringere børnepasning vi er nødt til at reducere lidt på vores ældrepleje fordi regeringen har nulvækst

op til flere konservative borgmestre og venstreborgmestre der gentager det samme budskab esbjergs borgmester johnny søtrup som er venstremand har gentaget det her budskab og har sagt jamen det er på grund af nulvæksten at vi skal spare den konservative erik lund i allerød

af nulvæksten at man nu skal give danskerne dårligere velfærd

en meget interessant undersøgelse nemlig hvad det her med sparerunder dækker over i kommunerne

for en stor dels vedkommende dækkede det over omdisponeringer nemlig

fra et område til et andet område det er jo også en helt nødvendig proces i det daglige arbejde i kommunerne at man hele tiden skal tilpasse men at kalde det en sparerunde er jo forkert

kommunernes regnskaber viser jo at de år for år bruger

flere penge til næste år end de bruger i år

i år end de brugte sidste år og sidste år

er jo i vidt omfang omdisponeringer man taler om man tager fra et område og tilfører et andet

den her diskussion vi har haft viser jo helt klart hulheden i herre rasmus prehns argumentation for alle landets kommuner får otte tusind fire hundrede og seks og firs

og herre prehns yndlingskommune aalborg får minsandten to hundrede og fire og tredive

to tusind og ti fremhævede silkeborg kommune som et godt eksempel på en kommune der har lave administrationsomkostninger hvad mener ministeren så er årsagen til at silkeborg kommune nu skal afskedige seks hundrede og seks og halvtreds

medarbejdere og blandt andet skære ned på

nøgletal nævnt silkeborg kommune som et eksempel på en kommune med relativt lave administrative udgifter sammenlignet med andre kommuner men det er jo kun et eksempel blandt flere jeg kunne også have nævnt tårnby kommune jeg kunne have nævnt gentofte kommune

nævnt skanderborg kommune som alle har lave

udgifter til administration ligeledes er der så i den anden ende af skalaen en række kommuner der har forholdsvis høje administrative udgifter

hvor mange ressourcer kommunerne bruger på administration nogle kommuner bruger omkring fem tusind to hundrede kroner per indbygger mens andre kommuner bruger helt op til titusind kroner per indbygger til administration altså dobbelt så meget som de billigste kommuner og det illustrerer jo for mig helt tydeligt det potentiale der er for at udnytte ressourcerne bedre i den kommunale økonomi og det kan vel

imod silkeborg kommune og en række andre kommuner med lave administrationsudgifter bør jo således også inspirere andre kommuner

lære af hinanden så at sige og så kopiere

omkostninger og når silkeborg kommune i forvejen udviser mådehold på den

for det kommende år skal spare yderligere ti procent og fyre seks hundrede og seks og halvtreds medarbejdere i ældrepleje i skoler og i daginstitutioner sådan at den velfærd som borgerne møder bliver dårligere hvad er årsagen til det

historiske tal viser at silkeborg kommune ligger rigtig godt og er mådeholdende på

de følger ikke med i forhold til hvilke opgaver kommunerne er blevet pålagt de følger ikke med i forhold til hvordan demografien udvikler sig om der bliver flere børn færre børn

ikke højde for og det er så den pris seks hundrede og seks og halvtreds kommunalt ansatte i silkeborg skal

spares yderligere det kommer til at gå ud over børn

til at gå ud over ældre og det kommer til at gå ud over rigtig mange borgere i

i den genopretningspakke eller såkaldte genopretningspakke

her i folketinget i forsommeren står at der ikke

til at ske kommunale forringelser som følge af genopretningspakken ingen nedskæringer

det sammen kan ministeren her sige at genopretningspakken ikke er nogen medårsag til at silkeborg kommune skal spare to

million kroner mere

i to tusind og ti rent faktisk vil tallet bevæge sig fra fire milliard

det er jo ikke udtryk for en besparelse

udtryk for at de får flere penge som jeg har sagt hele tiden det er ikke på grund af regeringens politik hvis man skal spare

at silkeborg kommune overskred budgettet i to tusind og ni med mere end hundrede million kroner rent faktisk en hundrede og to og tredive million kroner og det svarer til en budgetoverskridelse på tre

lys er det jo ikke overraskende at silkeborg kommune har en betydelig udfordring med at få styr på økonomien men det skyldes ikke regeringen det skyldes silkeborg kommunes egne dispositioner

brede flertal ministerens eget parti venstre

med i budgetaftalerne det konservative folkeparti har budgetaftalerne

spørgsmålet så er hele byrådet i silkeborg

er de dumme eller er de simpelt hen bare uduelige når ministeren påstår at det hele bare er gået én vej fremad og at regeringen ikke har noget ansvar for det her på trods af

givet flere penge

opgaver til og demografien udvikler sig lidt særegent i randområdet omkring århus

sådan at der er mange der har bosat sig i kommunerne rundt om århus de seneste år fordi huspriserne inde i århus kommune

og det betyder at der er stigende børnetal samtidig med at der

på nogle kommuner rundt om århus mener ministeren ikke at det kan være en af forklaringerne på at regeringen ikke imødekommer de her kommuner der har den her særegne udvikling i budgetterne og vil ministeren i fremtiden imødekomme

regioner og i staten efter finanskrisen og den økonomiske krise hænger pengene jo ikke på træerne mere og derfor må vi alle sammen udvise stor fantasi for at få budgetterne til at hænge sammen det jeg opponerer imod i den socialdemokratiske propaganda er at det er på grund af regeringens politik at kommunerne skal spare når jeg nu rent konkret kan se

efter almindelig menneskelig opfattelse

når man får flere penge det er bare

tage fat på så nævnte jeg så at silkeborg har

og derfor er der da en udfordring for kommunen i at bringe sig i overensstemmelse med budgetterne og der gøres jo alle steder i alle kommuner en stor stor indsats

forbruget ned fra det meget høje overforbrug altså den høje overskridelse af budgetterne til at man i to tusind og elleve

fra regeringen er der givet flere penge til kommunerne

står her og får fremlagt at der både er stigende børnetal og stigende ældretal i silkeborg og ministeren mener

tror næsten man skal være talblind eller jurist eller måske begge dele for at mene at det bare er en god fantasi der skal til for at få det her til at gå op

konkrete ting der udvikler sig skævt noget som kommunen ikke har indflydelse på heller ikke venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i silkeborg

i silkeborg men som simpelt hen er en stor udfordring for den her kommune og andre kommuner i østjylland og alligevel får vi bare at vide her i dag at vi skal være fantasifulde det synes jeg nok er en lidt sjov tilgang til

løse de økonomiske problemer og udfordringer der er i kommunerne men kan ministeren ikke bare

at alle er ramt af den økonomiske krise så er der nogle kommuner som simpelt hen har en større udfordring fordi demografien ikke er ensartet i alle landets

op til at vi fra centralt hold her i københavn skulle sidde og styre budgetterne i i alle landets kommuner det er ikke min politiske opfattelse det vi gør er jo at vi forhandler med kl og det vil sige med kommunerne under ét så finder vi ud af hvad de økonomiske udfordringer

bringer vi de penge ind som måtte mangle i det

det vi så har sagt i genopretningspakken er at vi nu holder det niveau vi er kommet op på som i øvrigt er det højeste i nationens historie andelen af den fælles produktion der bliver brugt på den offentlige sektor

jeg kan så sige at silkeborg kommune får

flere penge til næste år end man fik i år og det er ikke udtryk for en besparelse men selvfølgelig står kommunerne da over for forskellige udfordringer men for landet som sådan er der

en demografisk udfordring børnetallet

der bliver flere ældre men heldigvis er de ældre jo sundere og raskere nu for tiden end man var

men jeg forstår ikke om herre thomas jensen ønsker at det

at det er her vi skal sidde og styre silkeborg kommune men silkeborg kommune får i

og at udgifterne nogenlunde går lige op hvor mener ministeren så

når både antallet af ældre og antallet af børn stiger

har kommunalt selvstyre vi har kommunalpolitikere der er valgt til at styre kommunerne

silkeborg kommunes udfordringer er anderledes end

arbejde med vi har jo altså indrettet styringen af den kommunale økonomi sådan at de økonomiske rammer for kommunerne aftales mellem regeringen

op til kommunerne i fællesskab at sikre at de samlede kommunale budgetter og regnskaber

aftalte rammer og det sker selvfølgelig af hensyn til det kommunale selvstyre så den enkelte kommunalbestyrelse kan prioritere kommunens økonomi

de lokale behov og de lokale ønsker og selvfølgelig inden for rammen af den økonomiaftale der er indgået mellem regeringen

regeringen fastsætter altså ikke rammer for økonomien i hver enkelt kommune

vi aftaler rammerne under et hvis vi skulle gå ind i

i kan få så og så meget fordi i har de problemer i

ikke få så meget men i har nogle andre fordele osv jamen så ville det jo betyde et markant indgreb i det kommunale selvstyre som vi kender i

vil ikke afskaffe det kommunale selvstyre og socialdemokraterne vil ikke afskaffe den aftalemodel der ligger men vi lytter også til kl og efter at aftalen

bestyrelsens vurdering at nulvækst vil gøre det svært for kommunalbestyrelserne bare at holde det nuværende serviceniveau det skyldes ikke mindst at udgifterne til ældre til voksne handicappede og til udsatte børn og unge fortsat vokser i en række kommuner vil nulvækst derfor betyde reduktioner i den øvrige borgernære service det er det kl siger på vegne af alle landets kommuner uanset om de

det så til torvs at for eksempel silkeborg kommune sammen med kommuner som favrskov skanderborg odder syddjurs og hedensted kommuner har det konkrete problem at antallet af børn stiger

antallet af ældre stiger det giver et ekstra udgiftspres i de her kommuner og derfor

og halvtreds million kroner næste år

det betyder fyring af seks hundrede og seks og halvtreds offentligt ansatte og det betyder

færre pædagoger færre folkeskolelærere og færre sosu assistenter det betyder helt konkret at den velfærd den service som borgerne i silkeborg kommune kommer til at

til en minimalstat end til en velfærdskommune som silkeborg kommune har været indtil for få år siden så mit spørgsmål til finansministeren her i dag er kan finansministeren ikke bare imødekomme

nogle utrolig store udfordringer og det er derfor vi ser

økonomi i disse kommuner

det skal ses i lyset af at der primært er tale om en stigning i antallet af yngre ældre og samtidig viser flere undersøgelser at de ældres sundhedstilstand bliver bedre og bedre og at antallet af leveår med behov for pleje derfor er faldende det har betydning for de kommunale udgifter

de ældres helbredstilstand skal derfor også regnes med og det er anerkendt af blandt andet økonomerne i det økonomiske råd på landsplan viser beregningerne at der samlet set ikke er et demografisk pres i kommunerne næste år og derfor er det naturligt nok grundlaget for aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og elleve selv om situationen selvfølgelig kan være en anden i de enkelte kommuner der kan være kommuner hvor der på samme tid

både flere ældre og flere unge og der kan være kommuner hvor der på samme tid bliver både færre ældre og færre unge men det er sådan set logikken i aftalesystemet for den kommunale økonomi udviklingen på landsplan behøver ikke at afspejle sig en til en i alle landets otte og halvfems kommuner tværtimod er der plads til forskellighed kommunerne imellem og i den forbindelse er det væsentligt samtidig at være opmærksom på at udligningssystemet omfatter en demografisk komponent

under hensyntagen til demografiske

genopretningspakken har konsekvenser for en kommune som silkeborg

kommune selv at føle efter årsskiftet to tusind og

ministeren at tale om udligningssystemet der er jo nedsat et såkaldt finansieringsudvalg under indenrigs og sundhedsministeren og

så synes jeg interessant at ministeren kun fokuserer på den demografiske komponent i det udvalgsarbejde

sociale udligningsordninger derunder og forskellige andre parametre man kan se på men når ministeren begynder

det så fordi ministeren anerkender

gå ind og imødekomme de kommuner

her pres med et stigende antal ældre både yngre og ældre ældre og stigende antal børn

daginstitutioner og skoler

få det svar i dag at ministeren vil anerkende at det skal

ældre og unge og den udvikling der er det som herre thomas jensen prøver

er at det er på grund af genopretningsaftalen og på grund af at vi skal holde de offentlige udgifter i ro at kommunerne skal spare og til det er at sige det er ikke sådan kommunerne har til næste år de samme penge som de har i år oven i købet forhøjet med pris og lønudviklingen sådan at det for kommunerne under et betyder at de har otte tusind fire hundrede og seks og firs

5 million kroner mere i

at borgerne og de ansatte føler det som nedskæringer

vil anerkende at den også fører til nedskæringer men det siger kls

om finansieringsudvalget og udligningsreformen og det arbejde der pågår der

ikke anerkende at det er genopretningspakken der er årsag til at de her kommuner

at ministeren anerkender at det er i udligningssystemet

lige for at finansministeren arbejder aktivt

de øvrige ministre der har fat i de økonomiske nøgletal i danmark

at man får rettet op på de skavanker der er

sådan at de kommuner der oplever et stigende antal unge samtidig med at de

også bliver kompenseret over det her system

på sin plads at landets finansminister gik ind og tog hånd om det

med at tilpasse den kommunale økonomi ligesom der er for den statslige økonomi og ligesom der er for den regionale økonomi til at vi er gået fra tider hvor der var store og buldrende overskud og gang i økonomien til at vi opererer i kølvandet på den økonomiske krise

alle for at få budgetterne til at hænge sammen det jeg opponerer imod er den socialdemokratiske propaganda der

ved ikke hvilke kommuner herinde gælder at de får flere

til næste år det er altså det modsatte af en besparelse når vi så ser på silkeborg kommune tror jeg at sandheden skal findes i at

to tusind og ni med tre

det er selvfølgelig klart at når man

skal der finde en tilpasning sted

silkeborg kommune ansvarligt har taget fat på nu men det skyldes altså ikke genopretningsaftalen for kommunen

for sjældent har dokumentation for at anvendelsen af private konsulenter sker på baggrund af en økonomisk vurdering af fordelene ved at anvende private konsulenter frem for egne

at anvende private konsulenter rigsrevisionen vurderer i den henseende at statslige institutioner generelt bør dokumentere de overvejelser der ligger til grund for beslutningen om at anvende private konsulenter i de enkelte køb den vurdering er jeg enig i rigsrevisionen konkluderer derudover at i de tilfælde hvor institutionerne har haft behov for at få tilført ekstra ressourcer har de kunnet redegøre for de overvejelser der lå til grund for at anvende private konsulenter til at løse den enkelte opgave særlig disse køb bør kunne begrundes i en samlet økonomisk vurdering af fordelene ved at anvende private konsulenter frem for at anvende egne medarbejdere den vurdering er jeg også enig i

man trækker på i staten er

typisk enten fordi man man ikke selv råder over den givne ekspertkompetence eller fordi man har nogle ekstraordinære opgaver i det bestemte ressortområde det der er interessant er bla

beretning at

store områder som man især bruger konsulentbistand

it området der er ingen tvivl om at man inden for staten generelt har en

stor satsning på på at omstille en række funktioner

til øget it funktionalitet det kan være udmærket være lettere det kan øge servicen det kan

effektivisere og så videre men det der er problemet er jo bla

hvor det går rigtig alvorlig galt jeg behøver vel næppe at nævne digital tinglysning som et af de

mange mange eksempler derfor er spørgsmålet selvfølgelig kunne der ikke være en fornuft i at tænke på tværs og finde ud af om der er nogle af disse mange konsulenter som man hyrer til mange penge

enig med mig i at en ekstern konsulent er meget dyrere

det er vel ikke sådan at

spørgsmålet om anvendelse af eksterne konsulenter skal ses sådan i et almindeligt skær hvor man jo ser at den nuværende regering har en vis forkærlighed for

betale overpris

konsulenter langt størstedelen af de konsulenter der hyres bruges jo på konkrete opgaver i forbindelse med bygning af veje foretagelse af vandprøver

kan også være gode grunde til at hyre eksterne konsulenter som ekstra ressourcer over en kortere periode ifølge rigsrevisionen har ministerierne dokumentation for deres overvejelser i den forbindelse særlig i forbindelse med skarpe deadlines kan det være afgørende for den politiske og den administrative proces i folketinget og i regeringen såvel som i ministerierne generelt at der skal kunne leveres bestemte ydelser meget hurtigt i spidsbelastningsperioder kan det være økonomisk mest hensigtsmæssigt

hyre eksterne konsulenter frem for at ansætte interne medarbejdere der kan være

uforholdsmæssig dyre eller måske endda umulige at tiltrække til staten staten hyrer konsulenter som ekstra ressourcer til at lave hjemmesider formidling og oversættelse grundvandskortlægning miljøovervågning it systemer og en lang række tilsvarende opgaver og under alle omstændigheder

bør ministerierne jo foretage en samlet økonomisk vurdering hver gang de anvender konsulenter som ekstra ressourcer det er jeg jo enig

en række af disse projekter kan ligefrem tale om at man har nogle meget skarpe deadlines hvis man har det

man har it projekter der går mange år over tiden

lige præcis på det område og i betragtning af at vi

hensigtsmæssigt at se på om man

sine egne faste medarbejdere

mig blot i den sammenhæng også fremhæve at man jo faktisk på sygehusområdet ser at en række regioner opretter deres egne vikarkorps

personale ansat selv

måde så staten får mest mulig værdi for pengene men jeg er nu sikker på at ministerierne har fokus på en fornuftig anvendelse af konsulenter særlig i disse år hvor der er behov for konsolidering af de offentlige finanser ministerierne

allerede pålagt besparelser i genopretningspakken driftsrammerne bliver løbende reduceret for at skabe rum til andre prioriteringer og det er jo ikke sådan at vi fra centralt hold fastlægger meget præcist hvordan de enkelte ministerier skal anvende deres midler vi fastlægger i stedet den overordnede ramme for ministeriernes samlede drift og ministerierne er grundlæggende selv ansvarlige for de dispositioner der foretages inden for egne rammer

herunder brug af eksterne konsulenter

godt slå fast at der altså ikke er belæg for at påstå at staten kan spare op imod en milliard kroner på konsulenter men der er som rigsrevisionen også peger på ting

det har vi jo også fokus på i øjeblikket i finansministeriet hvor vi er ved at gennemføre en analyse

stille et spørgsmål som vi måske kan få et fuldstændig klart svar på er ministeren enig eller uenig i at det er muligt på nogle områder at spare penge i staten ved at man ansætter egne medarbejdere der er eksperter på nogle givne områder som man kan se går på tværs af

dyre konsulenter udefra

nogle af de her opgaver er meget specialiserede opgaver

inden for det offentlige det skal måske være i en tre fire måneders

statens it engagementer er er vi jo i øjeblikket ved at fastlægge en ny strategi for hvorledes de her projekter skal

vi havde i går en drøftelse med finansudvalget om hvordan vi kan sikre en bedre styring af

it projekter vi har og specielt i den indledende fase få nogle eksterne

bedømme de risici der måtte være i forbindelse med et sådant projekt sådan

anvendt teknologi som også kan køre i den skala som den enkelte institution

udskyde store indkøb af konsulentopgaver til et tidspunkt hvor der er

blandt andet over for folketinget jeg er sikker på at ministerierne har fokus på en fornuftig anvendelse af konsulenter særlig i disse år hvor der er behov for en konsolidering af de offentlige finanser ministerierne er jo

pålagt besparelser i genopretningspakken og driftsrammerne bliver løbende reduceret for at skabe rum til andre prioriteter vi må ikke glemme at anvendelsen af konsulenter er med til at sikre en mere effektiv offentlig sektor og dermed frigøre ressourcer det er jo af samme grund at private virksomheder

stor brug af konsulenter også i krisetider vi skal jo fortsat bygge veje hospitaler nye it løsninger og foretage vandprøver og det kan altså ikke foregå

fodbold op imod en væg man ved altid præcis hvordan bolden kommer tilbage uanset hvordan

lad mig lige fortsætte så

vil faktisk gerne bede ministeren om

jacob jensens udtalelse men samtidig også sætte i perspektiv i forhold til den konservative finansordfører herre mike legarth der jo har udtalt

omfanget er blevet udnyttet stort altså

til anvendelsen af konsulenter og at der er en tendens til at ty til eksterne konsulenter hver gang man møder en udfordring

konsulenter når det er strengt nødvendigt det siger altså herre mike legarth som er finansordfører for de konservative

særlig i betragtning af

spørgsmål hvor finansministeren netop slår fast at man jo eksempelvis på it området skal bruge eksterne risikovurderinger og i højere grad skal have eksterne konsulenter til det man kan så bare

de risikovurderinger der tidligere er blevet lavet af it projekter der har vist at der

fået nogen konsekvenser så man kan

i om det er en intern vurdering eller en ekstern vurdering

var tilfældet i den digitale tinglysning at der kunne være nogle risici

spørgsmålet er så bare hvilken løncheck man i givet fald skal sende efter den pågældende konsulent der må jeg erkende at jeg hellere vil betale

i store danske virksomheder der er jo store banker der er store danske virksomheder som har lavet gigantisk store

edb projekter

ekspertise som så kan være med til at bistå ministerierne når man skal i gang med større edb projekter og det er jo nogle af de erfaringer som vi må prøve at samle op men det er ret vigtigt at vi kan trække på kræfter uden for statsadministrationen for hvis de enkelte ministerier

skal i gang med et nyt edb

sidde klar i starthullerne til næste opgave om tyve år

så vi kan trække på ressourcer uden for ministerierne men det skal da gøres ansvarligt det skal gøres med omtanke

som vi oplever når staten skal

it problemer det handler ikke om at der er fejlkodninger

ledelse der sidder i den pågældende statslige institution har svært ved at styre projektet ledelsesmæssigt

efter man kan sige at hvis man skal samarbejde med eksterne

og det skal man muligvis nok på nogle områder så savner

nogle kompetencer i forhold til at styre den slags projekter det er vi ganske enkelt nødt til at blive væsentlig bedre til

staten at spare det håber jeg også at finansministeren

helt konkrete opgaver i forbindelse med bygning af veje varetagelse af vandprøver udvikling af it projekter og så videre

analysere statens forbrug af konsulenter og vi vil selvfølgelig også i den forbindelse fokusere på konkrete initiativer der kan være med til at vi kan få en mere effektiv anvendelse

meget dynamik

til at kigge på hvad det er vi laver i den offentlige sektor for at sikre at vi kan få bedre forretningsgange

må vi jo kigge på hvert enkelt projekt

hvert enkelt ministerium har jo ansvar for at bruge sine ressourcer

ros for det men jeg vil så spørge finansministeren hvis det viser sig at der er nogle af de konsulentopgaver der bliver udført på tværs af ministerierne

ganske jævnligt har behov for at få

kan vi jo vende tilbage og drage konklusioner når vi har læst den analyse

er jo godt klaret af både spørgere og svarer den næste spørgsmål er stillet til videnskabsministeren af fru yildiz akdogan yildiz akdogan

af netbankbrugerne siger nej til offentlig digital signatur når de overflyttes til nemid

alvorlige problemer med signaturen formålet med nemid

at sige at det her skulle være digitaliseringens svar på storebæltsbroen jeg har tidligere kommenteret

blev åbnet med store huller da den blev åbnet desværre har nemid haft rigtig mange opstartsproblemer det har

så jeg vil bare høre ministeren midt i den her digitaliseringsstrategi

er ministeren så ikke bekymret over at hver fjerde netbankbruger fravælger nemid til offentlige tjenester altså offentlige tjenester som skatdk eller sundheddk

hun mener er godt nok

netbankbruger fravælger offentlige

at det er et problem en af de ting som som kunne være kommet kommet på tale er hvordan man formidler det her

vil egentlig høre ministeren hvad er ministerens helt konkrete strategi for at vi får flere borgere

til at bruge de offentlige digitale signaturer til til sider som

jo sådan at der bliver brugt cirka en og tredive million kroner til

så det er også et spørgsmål om hvordan skatteborgernes kroner skal forvaltes og igen set i lyset af den her digitaliseringsstrategi som vi

det er et problem når vi bruger så mange penge på nemid at

foretaget i forhold til proceduren omkring udsendelse af nøglekort og midlertidig adgangskode til nemid på trods af at der efter at ministeren havde svaret folketinget at der var sket en opstramning endnu en gang skulle spærres flere tusinde nemid

lige remse den op det der sker er at man lancerer et stort projekt

borgerne skal være en del af den her digitaliseringsstrategi og nemid skal gøre det nemmere og bedre og mere gennemsigtigt for borgerne

det der så sker er at man samtidig laver en del fatale fejl som skaber en del usikkerhed og ikke mindst

fordi danid er kommet til at sende både adgangskode og nøglekort til borgerne så siger

videnskabsministeren til folketinget den niende september at danid har strammet reglerne og procedurerne op og nu har fuld tillid til nemid det der så sker er at der den syttende september

noget galt tre tusind og fire og tres brugere får spærret deres nemid det

tydeligt udtryk for at der helt er styr på sikkerheden

er sket noget misbrug jamen det er da takket være en

løbende og hele tiden og stædigt har holdt fast i det og kontaktet it og telestyrelsen og gjort opmærksom på de her fatale fejl

ministeren fortsat har fuld tillid til danid

sikret at tre ting er i orden den ene er sikkerheden den anden er brugervenligheden og den tredje er

systemet sammen så har der været sendt både kodeord og nøglekort samtidig ud til

også været enormt stor forvirring omkring på hvilken side man kan gå ind og melde sig til

at der var en side et domænenavn der hed nemiddk

så var nemidnu som var den rigtige

det har ministeriet vidst i over et år

man har bare glemt at formidle til brugerne

havner henne kan ministeren ikke se

løbende hele tiden opstår nogle sikkerhedsbrister synes ministeren ikke

i ministeriet er bekendt med ministeren er til min store overraskelse

sig ud og de data der bliver logget ind i

det kan gå hen og blive misbrugt det er heldigvis ikke blevet misbrugt men det er så takket være en borger ministeriet

har skabt meget stor forvirring hos brugerne det kunne man da godt have forudset allerede året før man lancerede nemid

har været stillet spørgsmål både i forhold til sikkerhed

og brugervenlighed men også i forhold til hvor tryg man kan føle sig ved det her system netop

siden den første juli og

af herre orla hav udgået og vil overgå til skriftlig besvarelse

otbo at han havde modtaget alt materiale der var relevant i forbindelse med hans undersøgelse

selv havde udleveret og som viste at de private sygehuse har fået overkompensation

at de private sygehuse havde fået overkompensation men nok om det jeg har forstået at sundhedsministeriet ikke anså det interne udredningsarbejde for relevant for rigsrevisionens arbejde med beretningen men jeg respekterer også

i tale og skrift at når rigsrevisor nu vurderer at ministeriets arbejde ville have været relevant så er det rigsrevisor som har ret i sådanne spørgsmål ministeriets vurdering baserede sig på at rigsrevisionens undersøgelse handlede om de hidtidige køb af sundhedsydelser hos de private

for lovgivningens rammer og under skyldig hensyntagen til økonomien hvorimod det interne udredningsarbejde omhandlede overvejelser om det fremtidige afregningssystem mellem det offentlige

baseret på omkostningerne på de mest effektive offentlige sygehuse det siger sig selv at rigsrevisionen har ret til at få alle oplysninger og dokumenter som rigsrevisionen efterspørger og jeg har noteret at rigsrevisionen ikke finder at ministeriet tilstrækkelig tidligt har udleveret materiale som rigsrevisionen har efterspurgt jeg har derfor

er opstået heldigvis kan jeg forstå på rigsrevisor at et tidligere kendskab til materialet om ministeriets interne udredningsarbejde ikke ville have ændret ved de konklusioner som rigsrevisionen nåede frem til i sin beretning rigsrevisors notat til statsrevisorerne om sagen i november

altså næsten et halvt år efter at

intet sted af notatet fremgår det at rigsrevisor har måttet stramme eller slække sine konklusioner til statsrevisorerne som følge af

til det fuldstændige materiale i sundhedsministeriet

rigsrevisionens arbejde handlede om en beretning om pris og nogle andre ting på privathospitaler og man var i færd med et udredningsarbejde som havde titlen udredningsarbejde for afregning med private sygehuse synes ministeren så ikke at det er meget mærkeligt at man selv kan mene at det er sandfærdigt når man ikke udleverer det udredningsarbejde

at statsrevisoren har fået alt hvad der var relevant

beretning som har næsten enslydende titler alligevel vurderer sundhedsministeriet at

det er altså ministeriets begrundelse men uanset den begrundelse

at sige at udredningsarbejdet for afregning med private sygehuse ikke skulle udleveres i forbindelse med en rigsrevisionsundersøgelse der handlede om præcis det samme med henvisning til at man i sundhedsministeriet mente at udredningsarbejdet for afregning med

sikker på at ministeren heller ikke synes at det lyder særlig rimeligt at sige

en lang række forhold som er tilbageskuende fordi man jo netop siger at man kun kan lave en strategi for hvordan man vil gøre fremadrettet

se på hvordan man har gjort indtil nu derfor når man jo også i udredningsarbejdet frem til en formulering som meget klart siger at man mener at der

ikke en overbetaling men en overkompensation af de private sygehuse så

sådan set at det ville være nemmere hvis ministeren erkendte at man fra ministeriets side ikke talte sandt da man lovede rigsrevisor at rigsrevisor havde fået alle relevante informationer

af priserne på de offentlige sygehuse var relevante for hans undersøgelse

vurdering jeg har blot givet

gøre det for at det trods alt kan fremgå

en begrundelse at den så må vige for rigsrevisors

mulighed for selv at vurdere om det var relevant eller ej fordi han netop ikke så

det her bliver lidt interessant også ud over hvad rigsrevisor siger nemlig i forhold til hvordan ministeren mener man skal administrere et ministerium og et ministeriums forhold til rigsrevisor

måske var det ministeriet mente

anden vurdering men synes ministeren ikke at det er helt indlysende at det var en bortforklaring når man fra

dengang sagde at man ikke mente at det havde noget med hinanden at gøre

altså hvordan kan man nå frem til at det her ikke havde noget med sagen at gøre

rigsrevisor skriftligt og sagt mundtligt at ministeriet af egen drift burde have givet rigsrevisor disse beregninger uanset

og uanset at de i november

at skaden jo er til at overse når det faktisk

samarbejde mellem ministerierne og rigsrevisionen og jeg kan forsikre at begge parter har til hensigt at der også i sundhedsministeriet skal være et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ministeriet og rigsrevisionen i forhold til den konkrete sag fremgår det af mit brev til rigsrevisor som

at det fra ledelsens side i sundhedsministeriet efter det forløb for halvandet år siden som der refereres til er tilkendegivet at ministeriets medarbejdere altid skal medvirke til et smidigt og fleksibelt samarbejde så rigsrevisionen har et godt grundlag

i den forbindelse gerne tilføje at ministeriet i efteråret sidste år tilførte yderligere ressourcer til varetagelsen af de opgaver

og det var til trods for at ministeriet jo som andre ministerier og staten i det hele taget

det har jeg sundhedsøkonomers ord for selv hvis man følger den betragtning at den tidligere sundhedsminister skulle have fulgt amternes

så ville det højst være hundrede million

lagde sig midtimellem gjorde han det samme som enhver forligsmand

forhindre borgerne i at

så siger herre jens peter vernersen at ministeriet gjorde

at sabotere og chikanere jeg vil gerne

nu har afleveret

om at man har gjort alt den handler om én ting nemlig den

det er den og ikke alt det handler om og den blev som

første april to tusind og ni

at man skulle benytte udbuddene

fuldstændig meningsløst blottet for enhver økonomisk sans blottet for forståelse for det at man var nødt til at have en pris som på den ene side ikke var for høj men som på den anden side var høj nok til

når de blev udsat for disse ulidelige ventetider i den offentlige sektor

det det handler om ulidelige ventetider i den offentlige sektor som regeringen ville bekæmpe med loven af to tusind og to og som det lykkedes at bekæmpe og det kostede noget dels at der blev

pressede det jo også priserne i det offentlige system hvad vi jo har manges ord for så det er helt

kritik som lige er sendt ud fra rigsrevisor

nedsættelse af priserne på sytten procent

begrundet i den meget omtalte rapport med det meget omtalte udredningsarbejde den var begrundet i de udbud af operationer til den private sektor som regionerne havde

suspensionen af det udvidede frie valg

at priserne blev nedsat med sytten

det kan man også læse i loven fra to tusind og to hvor der udtrykkeligt står at de enkelte amtskommuner fortsat frit vil kunne indgå aftaler på andre vilkår end de enkelte private sygehuse og klinikker om betaling for patienter hvor amtskommunen selv

er jo præcis det man allerede i to tusind og to siger til amtskommunerne i kan udbyde operationerne

men som de andre regionsformænd af ideologiske grunde lod være med og se

om ikke at videregive udredningsarbejdet om afregning med private sygehuse til rigsrevisor

fordi udredningsarbejdets fokus var den fremtidige takstfastsættelse og ikke spørgsmålet om overbetaling eller ej i fortiden som rigsrevisionen undersøgte begge arbejder omhandler altså den økonomiske side af det udvidede frie sygehusvalg men ud fra to forskellige vinkler netop det udvidede frie sygehusvalg efter en måneds ventetid er et resultat som regeringen er meget stolt af med de trehundredetusind

benyttede sig af sygehusvalget og de flere hundrede tusinde ekstra operationer det medførte om året med deraf følgende fald i den gennemsnitlige ventetid med en hel måned med denne individuelle ret blev alle danskere sikret en betydelig hurtigere adgang til sygehusbehandling en ret der bidrog til at de lange ventelister fra årtusindskiftet er nedbragt med over en fjerdedel desværre jo også en ret som jeg kan forstå at

at da man i sundhedsministeriet vurderede at rigsrevisor ikke skulle have udleveret materialet omkring den her interne rapport som man var i gang med

undersøgelse af overbetaling af privathospitaler altså

interne udredningsarbejde hvem var det så der gav besked til embedsmændene om at det her ikke skulle udleveres til rigsrevisor var det ministeren selv eller hvem var

er jo sådan at i rigsrevisorloven og i de forvaltningsretlige regler forpligter man jo regeringen til at udlevere alt materiale i forbindelse med en undersøgelse også det som rigsrevisionen ikke nødvendigvis beder om sådan med navns nævnelse rigsrevisor har også krav på internt materiale

det fordi man ikke fandt dem relevante og man føler sig bekræftet i at rigsrevisor faktisk ikke

at man ikke skulle udlevere materialet der gjorde at man ikke udleverede det til rigsrevisionen

jeg har ikke været tilfreds med flowet af informationer fra sundhedsministeriet i

det skal ikke være svært at få oplysninger af et ministerium når vi undersøger en sag de skal flyde af sig selv til os

er så gengivet i ritzau den anden juli

kan være at en rigsrevisor kan udtale hvilket var historisk at flowet af informationerne ikke går godt nok skyldes

relevansen af materialet det var fremadrettet det handlede om noget andet det var det der var begrundelsen og ikke nogen instruktion fra regeringen

at man

at ministeriet når rigsrevisor finder at det nævnte beregningsarbejde

jo er at komme til bunds i hvem der har truffet beslutningerne om

at materialet var fremadrettet men ikke desto mindre

materiale der skal bruges fremadrettet jo bygger på analyser af noget der er bagudrettet det kan jo virke ekstremt mærkværdigt når en rigsrevisor udfører et arbejde i selv samme periode hvor vi ved at der foregår et internt udredningsarbejde om lige netop betaling af privathospitaler at man så ikke

finder det relevant at udlevere det materiale

til rigsrevisionen kan ministeren ikke selv se at det forekommer

i den selv samme periode hvor rigsrevisionen arbejder og oven i købet giver udtryk for at man ikke synes at

det har jeg så beklaget men det skal lige huskes at beregningerne

brugt fordi man tog udgangspunkt i noget helt andet nemlig i de udbud

til den private sektor

blev brugt og ikke disse beregninger

og ikke på fem og tyve procent og da der senere ved lov kom en

at man havde givet de beregninger

og

instruktioner fra den daværende finansminister lars løkke rasmussen

i øvrigt måtte have talt om da de bestred de respektive

jeg ikke grundlag for at svare på og jeg mener heller ikke det er min opgave at redegøre for interne regeringsdrøftelser som er foregået mellem

være fuldstændig holdbare så når jeg spørger om det her

jeg fuldstændig klar over at ministeren kan svare at det har den ene minister ikke bemyndigelse til i forhold til den anden men det der er meget interessant for mig at

er om den nuværende indenrigs og sundhedsminister

i sundhedsministeriet

be eller afkræfte at der har været en kontakt mellem de to ministre som mit spørgsmål

er i besiddelse af

citat fra frank korsholm fra en mail som er sendt den tyvende marts to tusind og ni og jeg citerer det sker som i måske ved efter

jakob axel ikke har kunnet trænge igennem i forhold til lars løkke

er ministeren helt sikker på at der ikke ligger dokumenter i ministeriet som kan bekræfte eller afkræfte en sådan konversation eller

rigtig grundig gennemgang hvilket i øvrigt er helt i orden jeg anerkender

hans ret til at insistere på at enhver sten skal vendes

dokument som handler om kommunikationen mellem to ministre

at der ville komme et meget tydeligt

en gang har ministeren undersøgt

jeg har ikke oplysninger som kan bekræfte den mistanke som at

se hvilket motiv der skulle være

give rigsrevisor

ikke bare forkert over for rigsrevisor men det var også

ministeren at det ikke ændrede noget der var ingen grund til at holde noget tilbage og nu drejer det sig pludselig om rigsrevisor

har spurgt til rigsrevisor men jeg vil så

ministeren hvis rigsrevisor havde haft alle de oplysninger som

at ligge i en skuffe i sundhedsministeriet kunne man så ikke have forestillet sig at det i hvert fald kunne

opfattelse rigsrevisor har jo netop præciseret at der

en overbetaling sted og det var det

de fem og halvfems sider som lå i skuffen i sundhedsministeriet så det er klart

rigsrevisors opfattelse men kunne man forestille sig at det havde ændret en opfattelse eksempelvis hos statsrevisorerne

to borgerlige statsrevisorer helt usædvanligt ikke stemte med de øvrige statsrevisorer kunne man forestille sig at de fem og halvfems sider kunne

havde god grund til og fuld ret til at vedtage at nu skulle borgerne have et frit valg og at det ville koste nogle penge

man skaffede de penge og borgerne fik flere operationer og

statsrevisorer lagde vægt på når rigsrevisor

understøttet men ikke ændret den vurdering

fejlagtige oplysninger til rigsrevisoren

de er vel de nærmeste til at tage stilling til det spørgsmål jeg synes at jeg har givet en ualmindelig uforbeholden undskyldning på ministeriets vegne og dermed banet vejen for et tillidsfuldt samarbejde i fremtiden jeg har stærkt på fornemmelsen for det synes jeg jeg kan se af rigsrevisors seneste beretning

det ønske at der skal være et tillidsfuldt

jeg mener som sagt ikke at ministeriet har forsøgt at vildlede rigsrevisionen

man ikke af egen drift udleverede disse beregninger

et ministerium af egen drift skal udlevere ting som

og han har undskyldt det på sin forgængers og ministeriets vegne

lidt af et uheld det er som jeg også tidligere

man har et beretningsarbejde i gang i rigsrevisionen der handler om pris på privathospitaler og så har man et udredningsarbejde i gang i ministeriet for afregning med private sygehuse og så når man frem til at dette udredningsarbejde ikke har nogen relevans for den

et tilgivende og lidt naivt menneske har jeg altså svært ved at se det her som andet end at der er sket en bevidst undladelse af at informere rigsrevisionen

har ansvaret i ministeriet for det her ud over at ministeren altid har det overordnede ansvar

der traf den fatale afgørelse at det her ingen betydning havde det ville vi også komme tættere på og blive nødt til at finde ud af hvis vi erkendte at det ikke altid er nok at

og den ville ikke

rigsrevisors vurdering

støtter ministeriets vurdering af

siger jeg dermed at det skulle have været gjort

som jo ikke bare

en ministers og et ministeriums medhjælp

det ministeren siger er rigtig godt og den mærkelige

at rigsrevisor

når man selv frem til at prisen fremadrettet skal være lavere

med de nuværende regler eller de daværende regler må vi vel hellere sige for

sket en overkompensation det vil sige

har et udredningsarbejde der viser at der med de regler der eksisterede

er sket en overbetaling alligevel mener man bare at

har nogen relevans for rigsrevisorernes arbejde så vi holder det

og syv at der skulle sikres størst mulig fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse og at regeringen ville arbejde for at afregningen med private sygehuse skulle afspejle forpligtelserne og rammevilkårene

at man sigtede på en gradvis nedsættelse af priserne man startede med et højere niveau for at fremkalde de ekstra operationer for at sikre borgernes frie valg men allerede i to tusind og syv skrev man ind i regeringsgrundlaget at det nu skulle dæmpes jeg synes at problemet ved

er at han gør enhver prisnedsættelse til noget kriminelt hver gang en pris sættes ned

meget forkert

jeg overpris spørgsmålet er hvad det ville føre til

når det her er overstået

jeg siger er hvordan kan ministeren selv tro på at det var et uheld en fejl at man ikke fik udleveret

om afregning med private sygehuse hvor en af konklusionerne var at var sket en overkompensation af de private sygehuse når rigsrevisor er i færd med at lave indberetning om pris på private sygehuse hvor det han forsøger at undersøge er om der er sket en overbetaling altså hvordan

en fejltagelse en fejlvurdering i så tilfælde har han meget meget lidt respekt for embedsmændene i sit eget ministerium og for den minister der sad på daværende tidspunkt

på at de berømte beregninger handlede om

den billigste fjerdedel af de offentlige sygehuse den billigste tredjedel af de offentlige sygehuse det var det beregningerne gik på derved sagde de jo ikke ret meget om de private derimod sagde de noget om at regionerne i perioden hvor det frie sygehusvalg var suspenderet

i udbud til den private sektor

carsten koch tidligere socialdemokratisk skatteminister som foretog denne ekstra nedsættelse

da det blev indskrevet i regeringsgrundlaget fra to tusind og syv at der skal sikres størst mulig grad af fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse regeringen vil derfor arbejde for at afregningen med private sygehuse skal afspejle forpligtelserne og rammevilkårene for de private sygehuse det var jo et signal i selveste regeringsgrundlaget om

justere priserne

det satte man så et arbejde i gang

frie valg

derved fik man et meget bedre grundlag

kan jeg ikke se hvilket motiv han skulle have for at bremse arbejdet med en prisnedsættelse

hverken han eller andre

rigsrevisor ikke fik de beregninger uanset at de

godt gøre opmærksom på at kvalitetskravene til de private

de samme som til de offentlige det fremgår ganske

nu er ved at lægge sidste hånd på så vil jeg gerne til sidst lige forklare hvorfor en individuel ret kan være dyrere end et udbud når man skal operere patienter som har den udvidede behandlingsgaranti det vil sige at hvis de skal vente mere end en måned kan de vælge at gå

jo ikke nogen sikker kundekreds man ved ikke hvor mange der kommer derfor bliver prisen højere

det skøn

det har statsministeren bestemt ikke noget imod

åbenbart af ideologiske grunde

står der udtrykkeligt de enkelte amtskommuner vil fortsat frit kunne indgå aftaler på andre vilkår med de enkelte private sygehuse og klinikker om betaling med videre for patienter som amtskommunen

det er derfor at de efter en måned kan gå et andet sted

nedsat den samlede ventetid med tilfældigvis en måned det er dyrere at give borgerne en individuel ret end det er at udbyde to hundrede eller tusind operationer det er rigtigt det er også derfor at man ikke bare blindt kan fastsætte prisen efter udbud

givet borgerne en ret ved lov

var man nødt til at følge princippet fra eventyret om guldlok og de tre små bjørne der kommer guldlok jo ind og ser først den ene seng den er for stor

den måde at der på den ene side ikke blev for store profitter eller

skulle borgerne have deres operationer det er guldlokprincippet

ministre samme dag den trettende maj to tusind og ni i folketinget fremsætter urigtige oplysninger og er ministeren enig i at de urigtige oplysninger kan være med til at dække over den nuværende statsministers overbetaling af privathospitaler

svar i folketingets spørgetime på et enkelt punkt ikke var præcist og tilstrækkelig dækkende

jakob axel nielsen mener jeg ikke at han på samrådet lagde skjul på at meldingen fra de konservative var baseret på beregninger i sundhedsministeriet

dvæle lidt ved et af spørgsmålets postulater nemlig at der skulle

har fået forklaret

fastsatte den daværende indenrigs og sundhedsminister taksten for privathospitalernes behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg hans fastsatte taksterne i sin egenskab af opmand sådan som der stod i loven at han skulle da amterne og

han fastsatte salomonisk taksterne så de kom til at ligge lige midt imellem privathospitalernes og amternes krav til taksterne at kalde det for

man har lov at sige det men man har også

at være uenig i det postulat hvis man skal tage det postulat for gode varer så rummer enhver afgørelse truffet i den danske forligsinstitution jo også en intervention i overenskomstforhandlingerne som betyder

for forligsmanden lægger jo også snittet midtimellem

siden to tusind og seks har overkompenseret privathospitalerne for de ydelser de har givet i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg i stedet for en lang sang om

kommet med en beretning om så kunne man jo altid komme ind og nævne at ministeriet efterfølgende satte et arbejde i gang som jo også havde til formål at undersøge om priserne var gode nok og der kom konkurrencestyrelsen og foreslog udbud

om ikke det

at der altså er et arbejde i gang som har bevist

ikke meget

så var der nogle ministre som ville sige det offentligt

det med al tydelighed at ministeriet igangsatte

sit interne udredningsarbejde i efteråret to tusind og otte og at arbejdet som vi jo også ved i dag er på

det viser jo med al tydelighed at

finansminister og nuværende statsminister om noget var orienteret om at det her arbejde fandt sted og at ville kunne nedbringe priserne derfor vil jeg godt

når to ministre selv samme dag den trettende maj beslutter sig for at komme med urigtige oplysninger i folketinget

som havde bidraget til den her overbetaling og som nu var under massiv kritik som følge af at man havde udtalt sig om det her udredningsarbejde kan ministeren ikke også godt forstå at det

i salen jeg kan ikke se at udenrigsministeren opnåede noget som helst eller var ude på at

analyserer motivet

i regeringens det jo

de samlede støv de blev så senere brugt til at hjælpe carsten koch med at fastsætte taksterne ved juletid sidste år der fik de så en vis

nægter at udlevere materialet til oppositionen og andre men synes åbenbart det er helt ok at man udleverer det til økonomi og erhvervsministeren fordi vedkommende er konservativ formand

ministeren selv siger ikke kunne blive godkendt at man gik ud og pressede på og dermed også bagefter stod og gav urigtige oplysninger i folketinget den trettende maj det interessante

rapport der ligger til grund for det system der blev indført den første januar to tusind og ti med referencetakster der tager sit udgangspunkt i de mest effektive offentlige sygehuse så ministeren

at sige at det interne udredningsarbejde ikke på nogen måde var relevant

man nu i dag

til at beregne priser efter vi er stadig væk utilfredse med det system men det er

derfor kan det umuligt være uinteressant og det mente den konservative formand jo

ville afskaffe den ret som borgerne

hun og socialdemokraterne er utilfredse med

svaret

og seks såfremt patienterne skulle gøre brug af retten til behandling på privathospitaler når venstres regionsformand carl holst mente at netop udbud og aftaler kunne sikre en lavere pris

de enkelte amtskommuner fortsat frit

andre vilkår med enkelte private sygehuse og klinikker om betaling med mere for patienter som amtskommunen selv henviser

og derfor kan det jo ikke bekræftes at regeringen er imod udbud

mit synspunkt understøttes jo også af at det faktisk var venstremanden carl holst

og derved også blev den eneste region som

som grundlag for den prisnedsættelse på sytten procent det var de udbud

suspensionen af det udvidede

jeg vil gerne forklare ministeren hvorfor jeg har stillet spørgsmålet og det har jeg gjort med baggrund i at sundhedsministeriet i to tusind og seks nedsatte et tværministerielt udvalg som skulle kigge på en model for takstforhandling det der er så spændende er at gå ind og kigge i hvordan

altså i det tværministerielle udvalg der ligger der adskillige notater og jeg kigger nu her i beretningen fra rigsrevisionen til statsrevisorerne fra juni måned to tusind og ni heraf fremgår det meget meget tydeligt

så vel konkurrencestyrelsen som sad med ved bordet topembedsmænd i sundhedsministeriet

var en rigtig rigtig effektiv og god model at tage i brug fordi den formentlig og her citerer jeg

samlet set kunne sikre lavere takster problemet og årsagen til at jeg rejser det over for ministeren

der jo så skete i forhandlingerne frem mod at der skulle ligge en endelig rapport og den kom i september to tusind og syv

taget ud det der er vigtigt at præcisere og som måske kan være en ny oplysning for ministeren er at de eneste som ønskede at man ikke skulle gøre brug af rammeudbud og have det med i anbefalingen var privathospitalerne

daværende indenrigs og sundhedsminister lars løkke rasmussen som netop gav udtryk for at det ville begrænse patienternes frie valg hertil er der blevet svaret meget tydeligt fra embedsmændene i sundhedsministeriet og jeg citerer det kan til gengæld være lettere at forhandle og det kan give privathospitalerne en mere sikker driftsbudgetsikkerhed så der var kun en part nej måske to parter hvis ikke det var en og samme part som talte imod

regeringen mener at udbud er en god idé det udvidede frie sygehusvalg er skruet sådan sammen

er der ikke frit valg for patienterne

det er jo endnu et argument for at regionerne udbyder så meget som muligt for det er jo først efter at man har ventet en måned at man får ret til selv

har regeringen gentagne gange opfordret til at regionerne laver aftaler

af den rapport fra to tusind og syv hvor der står udbud og konkurrenceudsættelse bør anvendes strategisk i forhold til den samlede sygehusaktivitet og det anbefales at der i de enkelte regioner arbejdes med forpligtende målsætninger for en øget anvendelse af

for de private sygehuse med et udbud hvor der følger en vis mængde patienter med aftalen end ved at vente på at måneden er gået hvorefter hver enkelt patient skal ud og have sin operation

vi har direkte opfordret regionerne til at

ved at få lavet en aftale med de private om at få nogle flere afsat

de private hospitaler udtrykker i to tusind og seks frygt for at adskillige privathospitaler og klinikker enten må lukke helt eller delvis hvis der bliver tale om et udbud sådan er det udtrykt den bekymring

daværende sundhedsminister lars løkke rasmussen til sig og præger forhandlingerne så det ender med at det glider ud af anbefalingen i forhold til det udvalgsarbejde der er der det sidste vil jeg vedkende mig det var min tolkning det står ikke i analysen

tror stadig væk den holder vand jeg vil gerne stille ministeren det spørgsmål hvis man havde lavet et udbud som konkurrencestyrelsen klart siger ville give de laveste priser kunne man så ikke både have indfriet det regeringen havde lovet

en ventetidsgaranti på daværende tidspunkt otte uger og samtidig have sikret at vi havde udnyttet sundhedskronerne bedre altså fået mere sundhed for pengene

operative indgreb til en lavere pris og havde stadig væk indfriet de forventninger regeringen havde sat til borgerne er det ikke korrekt

at sidde og vente på at patienter kommer drypvis efter at månedsfristen er overskredet jeg tror da egentlig hellere de ville have nogle faste aftaler med regionerne om at operere så og så mange patienter og selvfølgelig skal prisen være lavere i det sidste tilfælde end i det første

men antydningen af at den daværende sundhedsminister og den daværende regering skulle have været imod udbud dementeres jo klart af det jeg citerede fra to tusind og syv og også af det jeg citerede fra regeringsgrundlaget i to tusind og syv der stod udtrykkeligt i den nævnte rapport udbud og konkurrenceudsættelse bør anvendes strategisk i forhold til den samlede sygehuskapacitet og det anbefales at der i de enkelte regioner arbejdes med forpligtende målsætninger for en øget anvendelse af udbud det var det der stod og det var det som

men som nogle andre måske af ideologiske grunde ikke gjorde

at krydse klinger i ideologi og jeg må blot sige

at en lang række privathospitaler ville lide døden eller næsten

blev tale om udbud det jeg synes er det helt spændende er at konkurrencestyrelsen har givet udtryk for og det er altså

i to tusind og seks er fra konkurrencestyrelsen

udbud er et columbusæg konkurrencestyrelsen siger at det ville være en perfekt måde

til en ventelistesammenhæng og det er jo herfor

sådan set prisværdigt at den daværende regering blæste på hvad de sagde og tværtimod

regeringen var enig med konkurrencestyrelsen i at udbud var en god idé og vi kan godt blive enige om at det er et columbusæg men kunne herre møller mortensen så ikke tale med de fire socialdemokratiske regioner som af ideologiske grunde

mens det er venstreregionen region

selv om bankerne ikke længere er solvente både privatpersoner og virksomheder er sikret imod de alvorlige problemer som vi kender fra tidligere kriser i den finansielle sektor låntagerne i eik bankerne får videreført deres kundeforhold og kan fortsat udføre deres almindelige bankforretninger og indskydernes penge er også sikret

staten via finansiel stabilitet har indgået aftaler om individuel statsgaranti

danmark i marts

altså i år indgik finansiel stabilitet aftale med eik banki og eik banki har udstedt obligationer med statsgaranti for i alt seks milliard kroner i juni to tusind og ti indgik finansiel stabilitet aftale med eik bank danmark som efterfølgende udstedte obligationer med statsgaranti for i alt to milliard kroner finansiel stabilitet har indgået aftalerne om statsgaranti på baggrund af reglerne i lov om finansiel stabilitet udgangspunktet for finansiel stabilitet er at der skal indgås en aftale om ydelse og garanti hvis ansøger opfylder solvenskravene i

begge eik banker opfyldte lovens solvenskrav på tidspunktet for indgåelse af aftalerne om individuel statsgaranti finansiel stabilitet as har til opgave at sikre at det er forsvarligt at stille en individuel statsgaranti og har i forbindelse med forhandlingerne mulighed for at stille særlige vilkår der foretages en individuel vurdering af hver ansøgning fra hvert institut

at kunne løse opgaven med at stille individuelle statsgarantier og samtidig passe bedst muligt på skatteborgernes penge er finansiel stabilitet as bemyndiget til at kræve de oplysninger som finansiel stabilitet as finder nødvendige det ændrer dog ikke ved at vurderingen foretages på baggrund af de oplysninger som foreligger på tidspunktet for behandlingen af ansøgningen jeg har fuld tiltro til at finansiel stabilitet as stiller de

udstedelserne som er nødvendige på tidspunktet for udstedelserne for at det kan

på den måde at når man udsteder en statsgaranti

penge før man gør det så undersøger man banken om man synes den er sund og kan betale pengene tilbage så garantien ikke skal

i det her tilfælde undersøger man også ejeren eik fonden om den er i stand til at træde til hvis det er sådan

den måde undersøger man jo tingene og det skal man selvfølgelig inden man risikerer skatteydernes penge ni milliard

er mange penge det der bare viser sig er at havde man undersøgt fonden før man gav garantien

den er tom den kan ikke dække noget som helst formuen består

man undersøgt de tredive største lån i banken det

i september og så finder man ud af at de

derfor siger man lige pludselig hov stop nu erklærer vi banken reelt

ikke noget rivravruskende galt

myndigheder der skal sikre sig

på et grundlag der er

har gennemført de undersøgelser og knap nok

for fonden ejeren blev aldrig undersøgt før

en statsgaranti på ni milliard kroner til eik bank burde man ikke

ske udbetalinger under statens garantiforpligtelser hvis forholdene i et institut ændrer sig væsentligt i den periode hvor garantierne løber det er jo også derfor at kreditinstitutterne betaler en garantiprovision som afspejler en statens risiko for tab på garantien så vi bliver dækket godt ind fra statens side

er der foretaget en individuel vurdering af ansøgningerne fra de to banker fuldstændig i overensstemmelse med loven om finansiel stabilitets’ praksis i den forbindelse blev der i begge tilfælde stillet særlige vilkår som betingelse for indgåelse af de to aftaler jeg kan også konstatere at ledelsen af finansiel stabilitet as har stor erfaring med bankdrift

siger at man giver garantien og

sker væsentlige forandringer jamen der er ikke sket væsentlige forandringer siden foråret siden garantien blev givet havde man undersøgt fonden altså ejerne dengang

var tom man vidste det oven i købet fordi ebh

bank som for to år siden gik ned var en tæt samarbejdspartner med fonden og når

der er ikke sket nye ting i eik bank danmark de nødlidende

det går helt galt med de tredive største kunder man først

var allerede kunder tilbage i foråret

er ikke sket nogen ændringer det eneste der er sket af nyt er

en avis begyndte at skrive om at fonden var tom så gik der nogle uger og så fandt finansiel stabilitet ud af at de

er sådan også ifølge lovgivningen at når finansiel stabilitet stiller vilkår som indebærer at det er forsvarligt at indgå aftale om garantistillelse

kan tages højde for endnu ikke indtrufne begivenheder som jeg også nævnte før

altså ikke risikofrit at udstede garantier og derfor kan det heller aldrig på forhånd udelukkes at der vil ske udbetalinger under statens garantiforpligtelser hvis forholdene i et institut ændrer sig væsentligt

det er derfor at kreditinstitutterne betaler en garantiprovision som afspejler statens risiko for tab på garantien og der er det vigtigt synes jeg

til den dialog der er her at de individuelle statsgarantier medvirker til at sikre robusthed omkring institutterne og dermed til at sikre den finansielle stabilitet

ikke så vidt jeg kan se og ministeren siger at man giver garantien på baggrund af de oplysninger man har

er ikke sket noget nyt i eik bank det er de samme tredive storspekulanter som man har tabt penge på og som man også

penge på i foråret det er ikke nye spekulanter det er gamle spekulanter i eik bank og den fond som man sagde

kunne ikke garantere noget som helst i nærheden af ni

at det var en løsagtig omgang med skatteydernes penge at give den bank en statsgaranti på ni milliard kroner det skulle aldrig have været sket og nu kommer vi til at hænge på

det er forsvarligt at stille en individuel statsgaranti og har i forbindelse med forhandlingerne mulighed for at stille særlige vilkår og derfor er det også vigtigt at understrege her at

er der foretaget en individuel vurdering af hver ansøgning for hvert institut jeg har tiltro til at finansiel stabilitet as stiller de vilkår til udstedelse som er nødvendige på tidspunktet for udstedelserne for at det kan anses som forsvarligt at give statsgaranti

de individuelle statsgarantier medvirker generelt til at sikre robusthed omkring institutterne og dermed til at sikre den finansielle stabilitet i forbindelse med ophøret af den generelle statsgarantiordning finansiel stabilitet as kan stille vilkår

ansøgende institutter er levedygtige i hele garantiens løbetid

være i stand til at finansiere sig selv uden statsgaranti når garantierne udløber

imidlertid ikke risikofrit at stille garantierne og det kan ikke på forhånd udelukkes

ske udbetalinger under statens garantiforpligtelser

et institut ændrer sig væsentligt i den periode hvor garantierne løber derfor betaler kreditinstitutterne en garantiprovision som afspejler statens risiko for tab på garantien det er finanstilsynet der fører tilsyn med at de enkelte pengeinstitutter løbende opfylder kravene til solvens med videre finanstilsynet er ved lov uafhængigt i sit tilsyn og har tavshedspligt jeg er imidlertid helt tryg ved at finanstilsynet fører et fuldt ud passende risikobaseret tilsyn og udviklingen i den seneste tid har ikke rokket ved den opfattelse finanstilsynet har ydet en stor indsats gennem den internationale finansielle krise hvis et institut er i sådanne vanskeligheder at finanstilsynet

drøfte mulige løsninger på instituttets vanskeligheder med eksterne parter hvis finanstilsynet forud anmoder mig om et mandat hertil det følger af internationale standarder at finanstilsynet er uafhængigt i sit tilsyn så der ikke opstår risiko for en politisk indblanding

og arbejder er ministerens ansvar hvis ministeren opdager at finanstilsynet ikke

det er mange penge vi taler om nu nævnte ministeren ikke tallet så det kan jeg jo gøre det er en garantiramme

kroner nu ved vi ikke hvor meget af rammen der bliver

hvor meget de vil udnytte indtil videre har de udnyttet et par hundrede milliarder

dem der hører på det her kan høre at det er store tal derfor må vi være helt sikre på at

hvor man jo også udstedte store garantier milliardgarantier

en gang mere og skeletterne væltede ud af skabet der kommer flere skeletter ud af skabet

armen om på aktionærerne for at putte

flere penge i banken og det gjorde de så igen i sidste sekund det var da ikke betryggende igen var det ikke nye engagementer amagerbanken faldt over det var gamle engagementer

gamle finansieringer af lånespekulanter boligspekulanter pantebrevsspekulanter

det forløb vi lige har diskuteret omkring

ikke fordi der er sket noget nyt udelukkende fordi man har åbnet øjnene og kigget efter i skabene en gang mere og jeg er sikker på

taler om flere hundrede milliarder kroner

risiko bliver forvaltet noget bedre

tilsyn udviklingen

har ikke rokket ved den opfattelse finanstilsynet har ydet en stor indsats igennem den internationale finansielle krise og der bliver jeg nødt til at gentage at de individuelle statsgarantier medvirker til at sikre robusthed omkring institutterne og dermed til at sikre den finansielle stabilitet i forbindelse med ophøret af den generelle statsgarantiordning omfanget af de enkelte aftaler kan man finde hvis herre frank aaen gerne vil læse det på finansiel stabilitet as hjemmeside endelig vil jeg endnu en gang gøre opmærksom på finanstilsynets redegørelse fra de undersøgelser som finanstilsynet foretager af de enkelte institutter så jeg er tryg og synes at vi har en god konstruktion i danmark med et finanstilsyn

til besvarelser her i folketinget for det er jo rask

ved ikke hvor mange gange ordene tryghed og tillid er blevet anvendt men det er i hvert fald blevet flittigt

den konstruktion der er i dag med et selskab der er ledet af en bestyrelse finansiel stabilitet og finanstilsynet der er uafhængigt men dog under ministerens ansvar og

det ene udsteder garantien og det andet udsteder forudsætningen for garantien det er en meget omdiskuteret konstruktion og jeg synes at de ting vi har

hvor staten er blevet påført et milliardtab på baggrund af udviklingen i eik bank nogle siger op til seks milliard

mange værdier der er i banken det ved vi ikke

hvert fald en garanti på et stort milliardbeløb der kan risikere at blive udløst

at se efter om tingene fungerer ordentligt

jo har givet tryghed og som har sikret borgerne i det her land ordentlige vilkår og også i en turbulent tid har sikret robusthed omkring finansielle sektor

hvor store tabene vil være i forbindelse med eik bank det vil jeg vente med at kommentere til jeg ser

manøvrer der er i gang for at redde mest muligt af eik bank også til gavn

at sikre at så meget som muligt af overlever til gavn for borgerne

jeg er helt enig i at

og derfor må vi selvfølgelig sørge for at de ikke lige pludselig står uden en bank

bare for at slutte af jeg har forstået

den tillid ministeren har til den nuværende konstruktion og det arbejde der udføres i forbindelse med de enorme milliardgarantier

selv om jeg kunne forstå på ministeren at der selvfølgelig er risiko for at nogle af statsgarantierne

at der er store og grimme overraskelser på vej som vil udløse et stort milliardbeløb

fungerer godt og vi har en konstruktion

finansiel stabilitet as som sikrer robusthed i den finansielle sektor og som sikrer borgerne både

lokalt om den sag jeg vil gerne sige helt klart at afdelingskontoret i thisted

vil afdelingskontoret også fremover være bemandet med det personale som i det daglige behandler de borgernære sager og byrettens dommere vil naturligvis også fortsat kunne behandle sager

var jo sådan at et enigt folketing

på grundlag af indgående drøftelse af hvordan vi skaber den rigtige balance når vi sammenlægger to og firs byretter til fireogtyvende formålet var jo at skabe et fagligt niveau

det faglige miljø og den kompetence der er nødvendig for at alle borgere uanset hvor de bor kan regne med at deres sager bliver afgjort på et ensartet højt fagligt niveau det har vi så sikret ved at samle dommerne i nogle stærke faglige stærke enheder ved de fire og tyve nye byretter

afslutter flere sager end nogen sinde før en af de byretter er så retten i

at de borgernære sager skal behandles så tæt på borgerne som muligt på grund af de geografiske forhold blev det besluttet at særlig retten i holstebro skal have et fast bemandet afdelingskontor i

reformen er det sådan at to af den nye retskreds seks dommere

ekstraordinært har siddet i thisted

for at den ene dommer flyttes til hovedtingstedet og når den nye retsbygning i holstebro bliver taget

eftersom der kun var en før reformen

og en proces der er fuldt balance for der er jo netop taget hensyn til balancen ved at man

det er i øvrigt det socialdemokratiet

fortsat er stærkt aktiv medlem

i gang nu er i fuld overensstemmelse med

domstolsreformen som herre ole vagn christensens parti selv har været med til at vedtage vi følger simpelt hen den plan der er lagt der er stadig væk et afdelingskontor

sager kan blive behandlet dér

i thisted afdelingskontoret vil også stadig væk kunne

meget stor

det står mig ikke klart

ole vagn christensen mener at vi nu gør noget der er i strid med forudsætningerne for den reform der blev gennemført det var klart en aftale

en lang række retssager kan

fordi dommerne kan tage til thisted og behandle de sager der

alt sammen for at sikre den balance og for at sikre at borgerne ikke bliver belastet af den geografiske afstand til holstebro så jeg

kan ikke se at vi på nogen måde

i thisted for så vidt angår de borgernære sager og

at en lang række retssager kan blive behandlet ved at dommeren tager til afdelingskontoret i thisted og

skal til for at borgerne får den service som de har krav på og som vi har forudsat ved reformen og alt det mener jeg sådan set er på

notat af niogtyvende maj som herre ole vagn christensen nævner men jeg jeg har en lang række svar der er givet gennem tiden og også forudsætningerne da lovforslaget blev

ikke til en

i thisted bliver ikke nedlagt der er ikke tale om at der

min forgænger som justitsminister også har orienteret spørgerne om ved en mundtlig besvarelse i marts sidste år det var spørgsmål tretten

har samlingen af dommerne ved retten i holstebro afventet opførelsen af en ny retsbygning i holstebro og to af retskredsens seks dommere

afdelingskontoret i thisted men altså som min forgænger også understregede dengang så vil afdelingskontoret i thisted naturligvis fortsat skulle behandle de borgernære sager og retssager med mange lokale vidner

domstolsreformen at det er retspræsidentens ansvar i samarbejde med domstolsstyrelsen at sikre

fornødne antal medarbejdere knyttet til et fast bemandet afdelingskontor og så har vi jo som det er

selvstændige domstole her i landet vi har en opdeling domstolene folketinget

og der disponerer domstolene som selvstændige domstole

herre ole vagn christensen er i stand til at fastholde en vildfarelse

de kan fortsat blive behandlet ved afdelingskontoret

det vil sige at langt de fleste sager som borgere i almindelighed har nu er det ikke så tit man har en sag som skal behandles

der vil være medarbejdere til at tage sig af det er man så i en situation

så påståeligt at holde fast i en vildfarelse om at vi

nærmest nedlægger afdelingskontoret eller i hvert

flere dommere der skal væk derfra der var kun én dommer ved retten i thisted inden domstolsreformen nu har der været to i en periode på grund af nogle bygningsmæssige omstændigheder

som fogedsager og dødsboskiftesager gældssaneringssager notarialforretninger og mindre bødesager altså sådan nogle sager som borgerne kan blive udsat for

går jo ikke til rådhuset i sådan nogle situationer

håndteret ved afdelingskontoret i thisted hvis vi taler om store

økonomiske mellemværender

ske ved retten i holstebro men det er jo heller ikke det almindelige for borgerne at blive involveret i den slags retssager så jeg har

afdelingskontoret i forhold til de konkrete sager som skal løses der og det er ganske rigtigt at

det er omfanget af sager ved afdelingskontoret i thisted der må være afgørende for bemandingen og det er jo en konkret vurdering som retspræsidenten så må

at det er borgmesteren som nu skal til at tage sig af de sager som dommeren plejer at tage sig af det er jeg nu ret sikker på

at det skulle være noget af en indrømmelse at jeg siger at

bemandingen må hænge sammen med omfanget af sager

for at vi er enige om det standpunkt men jeg synes måske at det er

at afdelingskontoret vil bestå af medarbejdere som er ansat ved hovedtingstedet men som efter nærmere aftale med retspræsidenten gør tjeneste

man så altså skal tilpasse sagerne eller ansætte medarbejdere i forhold til hvor mange konkrete sager der skal løses på stedet det er det som retspræsidenten gør så der er altså ikke tale om at man nu siger at nu kan det være lige meget med thisted og folk der bor der og at advokaterne og dommerne og alle mulige andre bare

vil retspræsidenten omhyggeligt sørge for at folk kan få behandlet de borgernære sager ved afdelingskontoret i thisted